boligudvalget har afgivet beretning om bestilling af tilstandsrapporter og bygningssagkyndiges uvildighed

vil fremgå af folketingstidende

og grund indebærer at vi indfører en forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler

udspringer af energiaftale to tusind og tolv og solcelleaftalen som er indgået mellem venstre regeringen enhedslisten dansk folkeparti og det konservative folkeparti i to tusind og tolv

forsyningssikkerhedsafgift på de fossile brændsler der er to elementer som bliver fremhævet i lovforslaget det ene er

det andet er at der så bliver givet en afgiftslempelse til det private erhvervsliv stigningerne i energiafgifterne på de fossile brændsler til rumvarme kommer til at gælde for både husholdninger og erhverv mens lempelsen af afgiftsbelastningen for det private erhvervsliv foreslås gennemført ved en reduktion af energiafgifterne på brændsler og elektricitet til procesformål det er selvfølgelig for

bliver ramt så hårdt af de stigende energiafgifter

forsyningssikkerhedsafgiften gør rent faktisk det

de statslige tilskud vi giver til biogas industriel kraft varme og vedvarende energi

det skal alt sammen

til at sikre at vi kan omstille energiproduktionen fra fossile

energiafgifter kan være en belastning for erhvervslivet og derfor er der den anden del af lovforslaget hvor vi lemper afgiftsbelastningen for det private erhvervsliv i forbindelse med procesvarme

at investere i energieffektiviseringer og vedvarende energi vi

vi konstant kan dæmme op for klimaforandringerne og vi synes i venstre er meget vigtigt at energiaftalen er fuldt finansieret og det sker blandt andet via det her lovforslag

venstre rent faktisk at regningen der bliver sendt ud til forbrugerne med energiaftalen ikke er blevet nær så stor som det regeringen lagde op til regeringen lagde op til at det var en regning på fem

en regning ud på to milliard kroner mindre end det regeringen havde forestillet sig

mener vi at det her som et led i den store energiaftale

et bidrag til at vi får omstillet fra fossile brændsler til vedvarende energi og derfor bakker vi op om det nærværende lovforslag jeg skal så også meddele at det konservative folkeparti som ikke kan være til stede

om afgiftslettelser for erhvervslivet som skal sikre konkurrencevilkårene for erhvervslivet det er vi i liberal alliance et hundrede procent enige i men lige så snart venstre får chancen for at gøre et eller andet som med ordførerens ord kan ændre borgernes adfærd

så hopper venstre i kanen med regeringen og enhedslisten og gør det alligevel til trods for al den snak om at man da ikke ønsker at gøre sådan noget her hvad er forklaringen

være fuldt finansieret vi gik ind i energiforhandlingerne med åbne øjne og gjorde hvad vi kunne for at reducere den regning som regeringen ville

borgerne og den regning som regeringen havde tænkt sig ud til borgerne

det koster noget hvis man vil have den grønne omstilling og er forskellen på liberal alliance og venstre

at man gik ind i det her for at reducere regningen og den anden er at man gik ind i det med åbne øjne fordi man ønskede at udskrive en regning det her ligger jo i forlængelse af at venstre selv mens venstre havde regeringsmagten fremsatte

end det blev til i forhandlingerne med regeringen

men de fossile brændstoffer slipper jo ikke op

tiden nye fossile brændstoffer senest skifergas i enorme mængder

og næste år igen to tusind flere i den offentlige sektor og venstre lægger stemmer til

tusind og tolv og solcelleaftalen der er indgået mellem regeringen venstre dansk folkeparti enhedslisten og det konservative folkeparti lovforslaget behandler de dele af aftalerne der vedrører indførelsen af en forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler i energiafgiftslovene forsyningssikkerhedsafgiften finansierer en række energipolitiske initiativer som aftalt i energiaftale to tusind og tolv og det statslige provenutab forbundet med solcelleaftalen afgiften på fossile brændsler består af to elementer en stigning i energiafgifterne på fossile brændsler til rumvarme og en afgiftslempelse for det private erhvervsliv energiafgiftsstigningerne foreslås at gælde for både husholdninger og erhverv og bliver gennemført ved en forhøjelse af afgiftssatserne i energiafgiftslovene på fossile brændsler for at lempe afgiftsbelastningen for det private erhvervsliv foreslås det

på brændsler og elektricitet til procesformål denne lempelse skal bidrage til sikringen af dansk erhvervslivs konkurrenceevne finansieringen af solcelleaftalen dækker perioden fra to tusind og tretten til to tusind og tyve og helårsvirkningen ved lovforslaget er i to tusind og tretten cirka otte hundrede og fem og tres

kroner efter tilbageløb ændret adfærd og arbejdsudbud lovforslaget skal ses i sammenhæng med at det langsigtede energipolitiske mål er at omstille hele danmarks energiforsyning til vedvarende energi i to tusind og halvtreds i den forbindelse er det afgørende at afgiftssystemet

også fremadrettet bidrager til at understøtte den grønne omstilling på den baggrund støtter socialdemokraterne forslaget

som de skal gå til hvis blot regeringen havde nøjedes med at øge det

for så vidt angår de fossile brændsler forsyningssikkerhedsafgiften

er indført som en del af energiaftalen fra fra marts sidste år som

dansk folkeparti jo er en del af og jeg vil da gerne sige at det her med at

energiafgifter som en del af den her aftale bestemt ikke er et element i aftalen som som vi synes er

den her aftale

som regeringen kører på energiområdet bakket op af venstre og konservative

at afskaffe fossile brændsler jo i sig selv også er en kurs som bider sig selv i halen

mister mister man jo et stort afgiftsprovenu på på de fossile brændslers energiafgifter og derfor er man

sig selv nødt til at hæve afgiften på det tilbageværende forbrug bare for at opretholde et uændret provenu så på den måde er det desværre en politik der er med til at forstærke sig selv jeg vil sige at i dansk folkeparti har vi jo valgt at være med i den her energiaftale ikke fordi vi støtter op om ambitionen om et fossilfrit danmark vi har ikke den fossilforskrækkelse

de fleste partier i folketinget har men ud fra en realistisk betragtning om at vi er nødt til at være med til at påvirke hvad der foregår når så mange penge som

skal udmøntes derfor har vi valgt at være med i den her energiaftale vi har erkendt at

mange partier herinde i folketinget som

og derfor har vi valgt at gå med med i aftalen vi synes det er beklageligt

energiafgifter er med til at forringe vores erhvervslivs konkurrenceevne med tab af danske arbejdspladser til følge det

man hæver omkostningerne så meget som man gør på på energiområdet er selvfølgelig

forklaringer som tæller med i det samlede

men

med i energiaftalen og også bakker op om aftalen

støtter vi jo så lovforslaget her da det

af finansieringen så vil

af de mål som dansk folkeparti finder vigtigt i energipolitikken nemlig at vi skal gøre os uafhængige af import

vi ikke længere selv kan producere fossile brændsler i form af gas

i mellemøsten og i rusland hvor man jo har regimer som ikke står tilbage for at udnytte

eksporterer til derfor er det en ambition

sig selv for dansk folkeparti at vi skal undgå

også det er en udmærket idé at være med i den her energiaftale netop fordi

trækker i retning af selvforsyning med energiaftalen

i disse kolde vintermåneder for at betale den energiafgift som dansk folkeparti nu agter at stemme

jo så sige at i dansk folkeparti

ind for og har også i flere omgange været med til at hæve indkomstniveauet for

ældrechecken som vi har fået indført ad flere omgange og som skal kompensere ældre

også den grønne check som vi fik indført for nogle år siden og som er på et kontantbeløb som hver eneste dansker får udbetalt netop

samarbejde med andre partier her i folketinget

en strategi som liberal alliance kender så meget til men men det er den vi bruger i dansk folkeparti og så ser vi selvfølgelig frem til at vi efter næste folketingsvalg

får en noget større indflydelse på hvad der foregår så vi derigennem yderligere kan kan styrke

en stigning i energiafgifterne på fossile brændsler til rumvarme og andre formål hos både husholdninger og danske virksomheder dernæst er der en indførelse af en afgift på biomasse til rumvarme

endelig er der kompensation til erhvervene gennem reduktion af energiafgifter på brændsel og el til procesformål

den formelle del af det hvad handler det her om hvad er meningen med galskaben ville nogle sige

førende nation i forhold til den grønne omstilling

ty til skåltaler om

vores målsætning på

længere bane er at omstille hele danmarks energiforsyning til vedvarende energi i to tusind og halvtreds

sige ja til dette lovforslag endelig

vi minimerer vores risici og i mindre grad er afhængige af tvivlsomme

personagers luner rundtomkring i verden det element er der også i det tak for

og i danmark importerer vi mange forskellige varer

andre lande hvordan kan det være at det kun er energi

radikale ordfører at selvforsyningsstrategier sidst har virket for et land

lille åben økonomi og dermed sårbar over for internationale stød og fluktationer dernæst er

vi ikke historisk har været udsat for stød som har

er det ikke et argument for at det vil vi ikke blive udsat for senere og så har vi

haft oliekrisen som var slem nok

jeg mener at selv om vi begge bekender os til at

en markedsplads og fri bevægelighed og

at varer er som varer nu er som de bliver efterspurgt og handlet

ikke bare et nationaløkonomisk men også et geopolitisk

i hele kalibreringen af vores

eksportører af energi vi må gå ud fra at nogle eksportører af energi stadig væk ville have lyst til at sælge energi til danmark

vil priserne stige og så kan man til den tid

må have en højere grad af sikkerhed

energiforliget også godt for beskæftigelsen fordi der faktisk bliver skabt ganske mange arbejdspladser igennem energiforliget der vil jeg sige at det er vi glade for men vi synes også

der er mere at gøre for miljøet at komme endnu hurtigere frem til at

det har ikke kun noget med forsyningssikkerhed at gøre jævnfør den tidligere debat

også noget at gøre med hvordan vi sørger for at klodens

at gøre med hvordan vi får styrket den danske konkurrenceevne hvis der er nogle i tvivl om det lige præcis ved at være foregangsmænd på

omstilling til vedvarende energi

vi også med til at sikre nye virksomheder og nye arbejdspladser

særdeleshed brug for i en tid hvor vi hører at titusinder af mennesker står til at falde ud af dagpengesystemet fordi de ikke kan få det arbejde de gerne vil have så kommer de også til at miste deres dagpengeret

på området både for miljøet og for beskæftigelsen

støtter selvfølgelig det her forslag som vi har været med til at

som danskerne har med det her samfund så sent som i dag kan børsen berette at et meget meget stort flertal af danskerne synes at afgifterne på erhvervslivet og på danskernes forbrug er blevet for store og at vi af hensyn til konkurrenceevnen i det danske samfund

stort flertal på næsten tres procent mener sågar at det er værd at tage med hvis vi finansierer en sådan lettelse af afgifter og skatter med mådehold

det offentlige forbrug med en slankere offentlig sektor med mindre offentligt uddelt velfærd det er en strømning i tiden at danskerne har opdaget at danmark sakker bagud i konkurrenceevnen

andre lande i verden de frygter for deres arbejdspladser de frygter for danmarks velstand

ind gennem disse tykke mure men det er formentlig kun et spørgsmål om tid før det sker med det her forslag ønsker regeringen venstre konservative dansk folkeparti og enhedslisten at øge energiafgifterne i danmark med cirka en milliard kroner

borgerne og cirka

og halvtreds million kroner kommer fra virksomhederne man kunne have ladet være man siger at man har brug for milliarden

grønne energiformer

man kunne bare lade være med at bruge så mange penge andre steder i den offentlige sektor i to tusind og tretten vil regeringen øge det offentlige forbrug med fjorten

hvis regeringen blot havde øget det

til dette formål i to tusind og fjorten vil regeringen øge det offentlige forbrug med i omegnen af ti milliard kroner omsat i ansatte i den offentlige sektor svarer det til at regeringen i to tusind og tretten vil øge antallet af ansatte i den offentlige sektor med fem tusind og i to tusind og fjorten vil øge antallet af ansatte i den offentlige sektor med to tusind det kommer så til at gå ud over den private ansættelse der kommer til at være mennesker der er ansat i den private sektor som mister jobbet fordi regeringen ønsker at finansiere flere ansættelser i den offentlige sektor med højere afgifter på energi det er utvivlsomt sådan at der vil være mennesker der bliver fyret

for den her afgiftsforhøjelse som er turisterhvervet hoteller campingpladser kroer og så videre i danmark er belastet af verdens højeste moms

udenlandske turister skal betale fem og tyve procent i moms af deres overnatninger i danmark i tyskland skal de blot betale syv procent moms i sverige er det så vidt jeg husker tolv procent

turisterhvervet i danmark har meget svært ved at tiltrække udenlandske turister

end i andre lande med dette lovforslag lægger man ekstra afgifter på hoteller kroer og campingpladser i form af energiafgifter på rumvarme særlig hotellerne er hårdt belastet af de afgifter på rumvarme som allerede eksisterer nu kommer der ekstra afgifter oveni vi vil gå den stik modsatte vej vi vil lette afgifterne på erhvervslivet vi vil sænke momsen på turisterhvervet så det kan betale sig at oprette turistvirksomheder i danmark men regeringen venstre konservative dansk folkeparti og enhedslisten

at de går op i konkurrenceevnen i danmark og en del af partierne siger at de mener at konkurrenceevnen er under pres på grund af høje skatter og afgifter går den stik modsatte vej

ekstra afgifter oveni vi stemmer naturligvis et rungende nej

så er jeg da glad for at de fleste andre partier sagde rungende ja til det her lovforslag

også fordi det jo er en konsekvens af

det energiforlig som der var et meget bredt flertal

jo kun er første del af forsyningssikkerhedsafgiften

det behandlet ret hurtigt fordi vi af hensyn til

har været nødt til at fremskynde

derfor gør vi det på den her måde og så vil vi senere hen tage den resterende del

nogle særskilte problemstillinger som vi kommer til at diskutere nærmere her i folketinget jeg synes at

meget glad for indlægget fra venstres ordfører fru gitte lillelund bech som jeg synes meget reelt stod ved ved den aftale

hvis man skal have en grøn omstilling

bliver lidt hyklerisk når nogle hævder at det her ikke skaber job

sandheden er at den her energiaftale skaber i tusindvis af job i tusindvis af job i dansk industri

at den her forsyningssikkerhedsafgift jo skal finansiere den energiaftale som giver i tusindvis af job jeg siger tak for debatten og ser frem til udvalgsarbejdet jeg håber vi kan gøre det rimelig

ja det passer jo ikke

til at bruge et skældsord men jeg var i tvivl om om man måtte bruge det det passer jo simpelt hen ikke

afgifter som vedtages i dag øger ledigheden i danmark det er så korrekt at disse penge bruges et eller andet sted og der hvor de bruges skabes der job men det er jo på bekostning af de job som tabes fordi man øger afgifterne

kigger på regeringens egne tal

på et tidspunkt er en

arbejdspladser i danmark som følge af energiaftalen kan skatteministeren ikke bekræfte det

jeg ved godt at liberal alliance er uenig i regeringens energipolitik

meget tæt på den religiøse amerikanske højrefløj i

skal ikke anfægte at man har truffet det valg

og det er vi nødt til at tage alvorligt som ethvert ansvarligt menneske er nødt til

besluttede at opkræve en afgift på ti milliard kroner på hotellerne i

det koste mange arbejdspladser på hoteller i danmark

det han gør er at han siger at de ti milliard kroner kunne

på at lave verdens største vindmølle i nordsøen

vindmølle i nordsøen men skatteministeren glemmer jo belejligt den anden side af regnskabet som er at han øger afgifterne på

i dette tænkte eksempel

med halve med halve regnestykker som kun viser den halve

hvad er nu det for noget

har planer om eller snakker om i regeringen

det er noget liberal alliance har fundet på det synes jeg da

at have i baghovedet at vi i den her aftale jo er meget opmærksom på at minimere erhvervsbelastningen

de her afgiftsforhøjelser så derfor ligger der også en erhvervsretning i den måde vi har tilrettelagt det her på

mig liberal alliances synspunkter

kan bare sige at

åbnet herre preben bang henriksen som venstres

i mange år har haft en boligreguleringslov i danmark en boligreguleringslov der har medført at uanset hvad parterne har

denne aftale som hovedregel tilsidesættes af domstolene har man aftalt en husleje på titusind kr ja så kan huslejenævnet og boligretten sætte den ned til

det skyldes at vi har præceptive regler i lovgivningen og sådan har det nu engang været i

boligministerens lovforslag sit udspring i den situation

hvorefter lejeren går i huslejenævnet og får huslejen reguleret og

princippet om at lejeren sidder i et uopsigeligt lejemål

så kan det blive en alvorlig bet for udlejeren derfor foreslås

i forslaget i dag at der skal være mulighed for at man kan få forhåndsgodkendt huslejen så udlejer ikke risikerer at komme i den her kedelige situation lad mig sige med det samme at det er en god idé og

men jeg skal ikke undlade at bemærke

grund til at det her forslag skulle indskrænke sig til netop situationer hvor udlejeren kun ejer én lejlighed typisk en ejerlejlighed eller for den sags skyld en andelslejlighed

udlejer der ejer to

kommer i den kedelige situation som jeg skitserede før jeg ser ingen grund til at det er indskrænket til kun at gælde udlejere der har en enkelt lejlighed men som sagt

kan venstre støtte denne del af forslaget jeg skal dog gøre opmærksom på at jeg

hvorvidt huslejenævnene tidsmæssigt magter opgaven typisk vil situationen vel være den at udlejer har en lejer og så gerne vil have en

om den potentielle leje nu engang kan godkendes eller ej og da lejefastsættelse i danmark omkostningsbestemt husleje er en ufattelig kompliceret affære

stiller store krav til huslejenævnenes sagsbehandlingstider jeg håber at det kan lade sig gøre men som sagt er er hovedpunktet fra venstres side

dette lille skridt i den rigtige retning men vi ser ingen grund til at udlejere med flere lejemål skal fratages muligheden for at få forhåndsgodkendt huslejen i disse lejemål så det er den væsentligste del af forslaget der ligger

at hvis lejeren ikke indbringer en sag om dårlig udvendig vedligeholdelse for huslejenævnet

så har kommunen mulighed for at gøre det hvorefter grundejernes investeringsfond kan udbedre for udlejers regning

så indeholder forslaget regler om administrationsforbud

gælde lovligt udlejede ejendomme men også ulovligt udlejede ejendomme det kan vi også støtte

en lovgivning på det her område der

i meget få tilfælde og i fremtiden heller ikke vil blive brugt i ret mange tilfælde så der sker ikke spor ved

i forbindelse med vedligeholdelsen af de dårlige ejendomme dér hvor kommunen kunne gå ind

vedligeholdelse gennemført at jeg

dybest set burde vi sikre at de der låsby svendsen ejendomme der ligger i

type udlejere er at deres ejendomme bliver tvangsvedligeholdt det tror jeg faktisk er et problem men summa summarum

ejendomsforeningen danmark i enige om at det her er et dårligt forslag

ville det ikke være at foretrække når der nu for en gangs skyld er enighed på begge

kunne konstatere huslejenævnenes afgørelser og hvad

også inden man indgår lejekontrakter men

er så kompliceret og så individuel en affære at selv om man

ikke noget om hvad et andet lejemål på den adresse kan bære rent huslejemæssigt men jeg kan sige til spørgeren jo tak jeg og

registre over huslejenævnenes afgørelser vi har registrene men de fortæller ikke noget om om lejens størrelse

da der jo er to parter i et

som spørgeren ønsker har en mulighed for at gå i huslejenævnet og få forhåndsgodkendt en leje det ville jeg

der var en stor risiko for at udlejer så ikke skrev under på lejekontrakten så

den vej omkring selv om jeg forstår spørgerens

boligpolitik er at sikre at alle danskere har mulighed for at få en ordentlig tidssvarende og sund bolig

som passer til ens økonomiske muligheder og som samtidig er miljø og klimamæssigt bæredygtigt netop derfor er jeg også rigtig glad for lovforslaget i dag alt for mange gange har vi hørt eksempler på boliger som langtfra er beboelige fra mariager hører vi om familier med børn hvor vandet siver ned igennem lofterne eller om rør der er samlet forkert så radiatorvand blander sig med drikkevand og gør beboerne syge

som viser at der findes bolighajer i dag

lejer faldefærdige huse ud til lejere

indbragt sagen for huslejenævnet

vi kommunerne nye redskaber i værktøjskassen det er nu slut med låsby svendsen og hensynsløse spekulanter fra socialdemokratiets side er vi rigtig glade for at kommunerne fremover på egen hånd kan føre sager i huslejenævnet sager som i sidste ende kan betyde at udlejerne udlejerne mister mulighed for at udleje igen hvis de adskillige gange bliver dømt langt størstedelen langt størstedelen af udlejerne

opfører sig selvfølgelig efter alle kunstens regler så det handler bare om at få ryddet

her har vi også hørt mange eksempler på private udlejere som har brændt fingrene gevaldigt fordi de har

lejen for højt dem vil vi gerne give en hjælpende hånd

har nemlig svært ved at vurdere hvor meget

både betyde at flere får mod til at udleje

at de tager den rigtige husleje

til gavn for både udlejere og lejere

spekulative udlejning af dårlige boliger som især foregår i landdistrikterne

vedligeholdt lejebolig hvis lejeren efter kommunalbestyrelsens opfordring ikke ønsker at give kommunalbestyrelsen fuldmagt til at indbringe en sag om udbedring af en vedligeholdelsesmangel

andet element handler om at forebygge at ejere ulovligt udlejer lokaler til beboelse

til også at omfatte gentagelsestilfælde på dette område

udlejere og lejere større sikkerhed i lejeforholdet

at ejeren af en ejerbolig eller en andelshaver

af huslejen i huslejenævnet som et led i ordningen foreslås det at forhåndsgodkendelsen

fjerde element handler om en præcisering af reglerne om udlejning af almene boliger

omhandler en indsats imod spekulativ udlejning denne problemstilling rejste vi jo allerede sidste år

vi foreslog at øge forældelsesfristen samtidig lavede

enhedslisten fra i sidste øjeblik

for by bolig og landdistrikter til at iværksætte en undersøgelse af problemstillingen undersøgelsen skulle blandt andet klarlægge antallet af og udviklingen i

og antallet af sager som er frafaldet eller afvist på grund af forældelsesfristen endvidere skulle undersøgelsen se på hvorvidt

i forhold til udlejere som overtræder lejelovens § seks var tilstrækkelige og om der så var behov for en stramning for at sikre at en

gentagne gange overtræder dusørbestemmelsen sluttelig skulle undersøgelsen klarlægge hvorvidt der var barrierer for den enkelte lejer for at stå frem hvis der var kendskab til overtrædelser af lejeloven

op til regeringsgrundlaget omkring god regeringsførelse i flere af høringssvarene er det anført

de økonomiske forudsætninger for lovforslaget er forkerte herunder

om forhåndsgodkendelse af lejen for ejer

for højt eller for lavt kl vurderer i høringssvaret at det vil være vanskeligt at få overblik samt at det vil give øgede administrative opgaver samt øgede udgifter

kan jeg godt sætte spørgsmålstegn ved om det så vil fungere i praksis fordi det jo er dem der skal forvalte

en kommunalbestyrelse indbringer en sag for boligretten skal de afholde alle udgifter som sagen medfører dette vil ikke være det mest motiverende for en kommune at gøre da det så kan blive dyrt for dem samtidig anfører kl at det er urealistisk at en udlejer bliver dømt tre gange på tre år da sagerne ofte trækker ud der bliver også anført

i høringssvarene at flere af disse tiltag

kommune er reguleret

hvordan man er kommet frem til at det skal være tre overskridelser inden for

nævnt at en udlejer skal blive dømt tre gange på to år

i forhold til forhåndsgodkendelsen

om tingene bliver blandet sammen

i udvalgsarbejdet vi er positivt indstillet over for at der skal gøres

en indsats på det her område

til den videre udvalgsbehandling

se om vi kan finde flere redskaber til værktøjskassen tak for

større sikkerhed både for lejer og udlejer

som spekulerer i at udleje boliger der ikke er egnet til beboelse for

for huslejenævnet og muligheden for at kunne udvide frakendelsesordningen til at omfatte gentagelsestilfælde hvor ejere ulovligt udlejer lokaler til beboelse

for udlejer at få forhåndsgodkendelse af huslejen i venstre er vi glade for at kunne støtte et forslag som vi mener vil være med til at sikre bedre boliger og give større økonomisk sikkerhed

muligheden for at få vedligeholdt og istandsat de elendige rønner man somme tider ser bliver brugt som menneskeboliger

at udgangspunktet for det hele vil være at det er den enkelte lejer selv som går til huslejenævnet kommunen kan

opfordre lejeren

det som er sagens kerne er at det er rigtigt at der

jeg ikke i tvivl om at der vil være en del

at de heller ikke vil afgive en sådan fuldmagt til kommunen og der mener vi i sf at det er særdeles godt at kommunalbestyrelsen så kan indbringe en sådan sag for huslejenævnet så der er ingen tvivl om at det her lovforslag vil have en særdeles gavnlig virkning for en hel del lejeres forhold og det er et meget vigtigt punkt for os

handler om at der gives mulighed for kommunal indbringelse af sager om vedligeholdelsesmangler i udlejningsejendomme for huslejenævnene altså at kommunen indberetter dem og muligheden vedrører de boliger der ikke kan kondemneres efter byfornyelsesloven men hvor der er væsentlige vedligeholdelsesmangler vi har altså at gøre med den såkaldte låsby svendsen lov

ikke helt normalt herinde at man hæfter en lov på en person men vedkommende udlejer har ageret så grundigt at han har lagt navn

en ny lovgivning og der er rigtig behov for netop

et indgreb over for skruppelløse udlejere der udnytter de allersvageste lejere jeg har selv som huslejenævnsmedlem været med i en sag mod bemeldte udlejer jeg ved godt at man ikke må referere fra sager

det er en ganske speciel oplevelse enhedslisten har sympati for at man udvider værktøjskassen mod

de udlejere i stedet for

valgte måde kunne man udstyre de uregulerede kommuner altså der hvor de svage regler og gælder og det er jo netop ude på landet

boligreguleringslovens § seks som er en god forhammer til at gå ud og sikre

dårligt istandsætte boliger bliver vedligeholdt for udlejers regning og hvor lejeindtægten går til betaling af istandsættelsen det er jo virkelig en god lovgivning hvis vi fik paritet mellem

vi nå rigtig langt men altså jo flere værktøjer desto bedre

boligkommission hvor der også er læger med

sagkundskab med ud at vurdere om boliger er sunde

og flere og flere boligkommissioner bliver desværre nedlagt i de her år fordi kommunerne er på sparekurs af andre ting man kunne nævne

det ville være rigtig godt

at forpligte huslejenævnene på at have en bygningssagkyndig med

huslejenævnsformand eller en lejerrepræsentant eller en udlejerrepræsentant er ikke nødvendigvis en der også har forstand på om bygninger er i god eller dårlig stand

udlejere der mere end tre gange udlejer lokaler

det er et rigtig godt forslag

kommer selv fra en by hvor to unge mennesker indebrændte i et ulovligt kælderlejemål

trigger mig virkelig som huslejenævnsmedlem at komme ud og se at der stadig væk udlejes og at der ikke er nogen sanktioner

tilsagn fra ministeren om at der skal ske en

stramning af lovgivningen lovgivningen over for udlejere der modtager ulovlige dusører jeg vil bede ministeren om lige

det indgreb mod banditter i habitter som vi gerne vil have gennemført

i løbet af et stykke tid

det vigtigste i det her og det handler jo om

for at udlejere der

er en alvorlig tidsel i buketten og her vil jeg bede om

at man læser høringssvarene hvor konstatere at der er en en enighed mellem udlejer og lejerrepræsentanterne om

er en rigtig dårlig idé

der tale om at én part nemlig udlejeren kan få fastsat en lovlig leje

at det bliver ændret ganske

fordi der er tale om et forslag som er en lappeløsning på grund af at vi har det her gennemregulerede boligmarked

fordi man har sat markedet ud af kraft og det mener vi ikke er hensigtsmæssigt vi har et boligmarked hvor

parter frivilligt

kan den ene part nemlig

nu vil man så indføre sådan en forhåndsgodkendelse så udlejeren kan få forhåndsgodkendt sin husleje hvis han udlejer en enkelt bolig

hvor man

skrive ind og beskrive

huslejen og så kan det jo være at når lejeren flytter ind er

alligevel en lang række mangler det vil så medføre

udlejere som udlejer to eller tre lejemål

så helt grundlæggende

ikke støtte flere af de her lappeløsninger på det her område

tage fat om roden på problemet nemlig at vi

boligmarked i danmark

huslejen lidt ned men det gør altså at vi får et

hvor der ikke er lejemål til rimelige priser i den lavere ende og det skyldes selvfølgelig at man kan sidde meget billigt i meget store lejligheder inde i københavn til en meget lille husleje

der burde flytte større familier ind i

gået nemmere gennem krisen end lande som har et vildt boligmarked det mest ekstreme er rumænien hvor man kun har fire procent

nemmere forbi krisen

ret langt ude jeg tror ikke at

en og halvfems er ikke reguleret men altså jeg beder ordføreren erkende at

blad som global

lejeorganisations blad har lavet en undersøgelse af sammenhængen mellem boligstruktur andel af lejere og så hvordan krisen har udviklet sig

at vi har et gennemreguleret boligmarked i danmark hvor to parter ikke kan få lov til at indgå en frivillig aftale

en lejer som går ud og ser på et lejemål siger at

vil betale så og så meget og så kan blive enig med udlejeren om en pris ligesom man gør på alle andre områder når man går ud og køber alle mulige andre ting eller lejer alle mulige andre ting

er et problem og i øvrigt mest kommer de mest velbjærgede til gavn skulle have noget som helst med

rette mit fokus mod to af forslagets elementer det ene drejer sig om det

vurderet den husleje som man gerne vil sætte for den lejlighed man gerne vil udleje

nogle faldefærdige og nogle sundhedsfarlige rønner særligt i landdistrikterne til nogle udsatte mennesker og nogle udsatte familier det er også baggrunden for den forrige regering etablerede en forsøgspulje den såkaldte nedrivningspulje så nogle af de her faldefærdige rønner simpelt hen kunne blive jævnet med jorden ministeren vil med det her forslag gerne give kommunerne et

spekulativ udlejning

hjemmeside og jeg kan se at det fremgår at vi her har at gøre med et indgreb mod låsby svendsen

udlejning af meget dårlige boliger

får kommunerne nu mulighed for at tvinge udlejere til at istandsætte faldefærdige boliger som illustration til teksten på hjemmesiden

har ministeriet udvalgt et meget faldefærdigt hus som skal illustrere det her forslag

jeg egentlig mener mere trænger til en bulldozer

har at gøre med et reelt redskab

også vil have den ønskede effekt altså også et redskab som egentlig er efterspurgt ude i de enkelte kommuner når vi ser på beskrivelsen af de sager som forslaget egentlig

for eksempel både for hjemmesiden ministerens retorik og egentlig også i bemærkningerne til lovforslaget

fem og halvfjerds hvor kommunen kan gribe ind over for boliger som for eksempel er sundhedsfarlige på grund af dårlig vedligeholdelse

at en bolig med huller i taget og revnede vinduer

kommuner med den her mulighed for at indbringe en sag for huslejenævnet efter ønske fra

og ikke vil få et bredere perspektiv end det som egentlig er

med det her forslag nemlig et indgreb mod låsby svendsen udlejning af meget dårlige boliger

nogle sager med nogle konkrete eksempler hvor kommunerne har manglet og efterspurgt netop det værktøj som vi står og behandler her i dag og ministeren må også meget gerne i den forbindelse sandsynliggøre om forslaget vil være et indgreb mod låsby svendsen udlejning af meget dårlige boliger

af forslaget som jeg meget gerne vil fremhæve er spørgsmålet om at man som privat udlejer kan få forhåndsgodkendt sin husleje ved huslejenævnene det er en rigtig rigtig god idé da mange private udlejere er kommet alvorligt i klemme

sælge deres lejlighed eller deres hus på grund af krisen de har måske købt noget andet er blevet skilt eller udstationeret og har derfor brug for at leje deres bolig ud for at få økonomien til at hænge sammen men lejeloven er en jungle og der er udlejere der uforvarende er kommet til at sætte lejen alt for højt og derefter efter en sag ved huslejenævnet har skullet betale mange penge tilbage efter at der er blevet afgjort en sag om at huslejen sådan set var for højt sat og det var egentlig ikke intentionen fra den enkelte

fik en mere forståelig lejelov men det er jo noget

i mange år og hvor vi alle håber snart at få en god løsning

en udlejer skal opkræves en brugerbetaling på tre tusind

hundrede og ni og tredive kroner at indbringe en sag for huslejenævnene det er noget af en forskel som jeg meget gerne vil have

det fremgår ganske vist af høringsnotatet at årsagen til at man har sat den her brugerbetaling er for at undgå en konkurrenceforvridning i forhold til andre rådgivere som

den enkelte udlejer men

ikke er en ydelse som kan sammenlignes med det man

kan få af rådgivning med en forhåndsgodkendelse i huslejenævnene så jeg mener egentlig har at gøre med to forskellige ting men det er forhold som jeg også gerne vil bede ministeren

om at udpensle og forklare for ellers synes jeg

og der er mange sympatiske ting i det her

vil sige der er masser af muligheder for at afklare en række af de spørgsmål her også skriftlige

svar i udvalget men tak for den velvillige behandling jeg har noteret mig at

regeringens lovforslag her der har været enkelte bemærkninger som som

havde et spørgsmål om tiden og der kan

to måneders ventetid på det det er selvfølgelig noget vi vil følge tæt for det er rigtigt at man

er jeg

jeg sige at

en række forskellige spørgsmål også i forhold til de økonomiske forudsætninger jeg vil sige at selvfølgelig holder de økonomiske forudsætninger vi har stillet op og det er den rigtige lov vi regulerer det i

også høringssvaret viser men man er velkommen til

herre lars dohn rejser spørgsmålet om

de uregulerede kommuner og jeg vil også her tilkendegive og det er også den diskussion jeg har haft med herre lars dohn tidligere at påbudsdelen

regulere lejeloven hvor vi jo har et meget omfattende arbejde som fru benedikte kiær fra de konservative sagde tidligere jeg synes det er vigtigt at vi får muligheden for

kunne regulere ejendommene på det med at kunne forbedre dem efter et påbud skal vi selvfølgelig have med i de uregulerede kommuner

allerede mens fru benedikte kiær

og der anerkendte både danmarks udlejere

llo at man ikke kunne basere et sådant register på de afgørelser der var truffet og det var

det mig at herre lars dohn siger at der er enighed her fordi de tidligere har tilkendegivet at

det vil også blive for tilfældigt når man gør det

en lejer kommer ind i en lejlighed som han

jo selvfølgelig gå ned i sit huslejenævn

vi kan sikre at de mennesker som er kommet i klemme og ikke kan sælge deres bolig ikke kommer i klemme en gang til ved at få en forhåndsgodkendelse jeg anerkender ikke at huslejenævnet ikke skulle kunne fastsætte huslejeniveauet på forhånd ligesom de kan efterfølgende så den

at give kommunen mulighed for at indbringe sager

skal de ikke bare kondemneres man skal være opmærksom på at dette redskab har ligget i lovgivningen hele tiden og vi må konstatere at låsby svendsen og slige typer

enig i at der ligger redskaber i byfornyelsesloven til at man kan kondemnere og give påbuddene

de steder hvor man ligger på kanten hvor man kan konstatere det udefra er det jo en ny mulighed for lejerne går ikke til huslejenævnet og klager over udlejeren når man flygter fra de sociale myndigheder

det så udmærket fra sin tid som minister derfor er det så vigtigt når kommunerne laver den her opsøgende indsats at de også får mulighed for at påklage

det nye er jo at kommunen nu faktisk kan træde i lejers sted

af det man kan kalde en anomali i forhold til den balance der er mellem udlejer og lejer men her må vi tage de svagestes parti for

skruppelløse udlejere der alene tjener på

kommunen kan opfordre en lejer af

til at give kommunen fuldmagt til at indbringe sagen

lejeren ikke ønsker at gøre det kan kommunen gå ind

huslejenævnet jeg synes faktisk det er en rimelig måde at gøre det på huslejenævnet kan påbyde

bestemte vedligeholdelsesmangler inden for bestemte frister

kan arbejdet tvangsudføres af grundejernes investeringsfond og sker de her ting tre gange inden for ti år

de forventer at bruge det her redskab rigtig meget det er faktisk

de vigtigste redskaber de har set i mange år i

et andet element er jo så selve frakendelsesordningen

at ejere ulovligt har udlejet lokaler til beboelse

hørte heller ikke nogen tale imod det der skal skabes større sikkerhed for lejerne om boligens lovlighed og det foreslog vi jo selvfølgelig blev udvide frakendelsesordningen

omfatte gentagelsestilfælde man kan undre sig over

men bedre sent end aldrig

synes at det er vigtigt at nævne at det er huslejenævnet der på baggrund af en besigtigelse af boligen træffer afgørelse om den leje

ejeren lovligt vil kunne opkræve forhåndsgodkendelsen er jo bindende og huslejenævnet kan derfor ikke

lejer og ændre lejen medmindre der foreligger ændrede forhold jeg tror at vi alle sammen har set at førstegangsudlejere er kommet i klemme i den

har måttet efterbetale ganske store summer jeg synes det er rimeligt at man kan få det afklaret tre tusind kroner kan lyde af meget

om egenbetaling og brugerbetaling her men i forhold til de store summer som det her efterfølgende kan løbe op i

være sikker på at den husleje der tages

men det er vigtigt at få sagt at det er en hjælp til de uprofessionelle dem som vil leje en enkelt lejlighed eller

så jeg ser frem til et rigtig godt udvalgsarbejde og vi svarer selvfølgelig beredvilligt på alle de mange spørgsmål

synes ikke at ministeren svarede på herre lars dohns spørgsmål om

ministeren i den forbindelse vil tage

penge under bordet så unge

det er der jo en klar lovgivning imod

så kan man selvfølgelig diskutere forældelsesfristen men den skal jo være nogenlunde lig med forældelsesfristen i andre sager og kan man rejse en klokkeklar sag så er det ulovligt og så kan vedkommende dømmes

ejendomsforeningen danmark som henviser til at

den samme paragraf to gange fordi der er udsendt et andet lovforslag

er aftalt grøn byfornyelse og hvor vi har en forhåndsgodkendelse så der er

bosam danmarks lejerforeninger og ejendomsforeningen danmark

duer med en forhåndsgodkendelsesordning i et

gør det ikke indtryk at de der skal arbejde med det her ønsker en anden ordning nemlig

en åben huslejenævnsstatistik jeg har lige fået bekræftet i dag ved at ringe til ejendomsforeningen danmark

ejendomsforeningen danmark stadig væk opretholder

forslag om at der skal være en åben huslejenævnsstatistik der er en myte i ministeriet om

ejendomsforeningen danmark ikke står fast på det

at fratage udvidelsen af frakendelsesordningen

den tidligere regerings møder med udlejere og lejere og den nuværende regerings

at man ikke kan lave en statistik baseret på huslejenævnsafgørelser

faktisk at det er en sikkerhed både for lejere og for og for dem vi kunne kalde

enhedslisten her løber forkert i klassekampen

nogles ærinde det må da være i alles interesse

var den ene part som som deltog i en retslig afgørelse af den

et huslejenævn er et tvistorgan med to parter altså hvor der er to parter til at forsvare hver sin antagonistiske

så det er klart at det har jeg fuldstændig tillid til at de

klager over at huslejen er for høj så kan man fastsætte huslejeniveauet selvfølgelig kan man også gøre det på forhånd jeg har

mulige andre områder hvor to parter sælger

det her område nu kan man så få en forhåndsgodkendelse

en husleje hvis jeg som udlejer og jeg tror

beskrive den lejlighed som jeg vil udleje

jeg vil have en tendens til at beskrive den

en pris for noget så prøver man at sælge sin vare så får man

en husleje hvad så hvis lejligheden ikke lever op

det her ikke bare gøre at der kommer lige så mange sager som før og nu skal kommunerne så til at administrere

de andre større borgerlige partier ønske at vi opgiver reguleringen af vores boligmarked

lejlighed til en fornuftig pris reguleringen af huslejen har betydet at vi

holde priserne nede på et fornuftigt niveau det kan man se forskelligt på

jeg respekterer at liberal alliance har den holdning jeg er bare uenig i

at gøre noget forkert har mulighed for at få en forhåndsgodkendelse

som ikke er vant til at gebærde sig på markedet

til for at give dem en hjælp men også for at give de lejere

priserne ned på dyre lejligheder

i kommissionsrapporter lavet til tidligere regeringer

der beskriver effekterne af huslejereguleringen når

i nogle store lejligheder til en billigere

ældre damer der bor i store lejligheder inde i københavn jeg

prisen op på de mindre lejligheder og det er da til skade

for at få rigtig fornuftige boliger til en fornuftig pris

er rigtig mange studieboliger i københavn hvor man har rigtig mange studerende og det er helt afgørende at de er underlagt den almindelige huslejeregulering for at vi kan sikre at

mobiliteten på boligmarkedet er jo også afhængig af udbud og efterspørgsel og der kan man sige at der i

bygget for lidt i hovedstaden og i

er det selvfølgelig vigtigt at man sikrer sig at der er et ordentligt udbud af boliger osv

hvad liberal alliance mener det har jeg respekt for men

om forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den femtende januar to tusind og tretten

for forespørgerne fru mette hjermind dencker

det fordi jeg oplever at vi i udvalget for landdistrikter og øer har en masse gode intentioner og alle sammen gerne vil landdistrikterne noget godt men hvis vi for alvor skal rykke noget derude

det er nødvendigt at vi ikke bare laver små mindre lovforslag

byfornyelse her og der og lidt bredbånd et andet sted

vi jo gerne høre om den strategiplan som ministeren hævdede på første samråd han deltog i i udvalget for landdistrikter og øer at regeringen

ville fremlægge han nævnte nemlig

vi har ikke set så meget til den men vi er meget åbne over

at samarbejde om en udformning af den strategiplan så det ser vi frem

vil jeg indlede forhandlingerne

se at vi samlet kan løfte landdistrikterne og håber at ministeren er indstillet på

starte med at takke dansk folkeparti og fru mette hjermind dencker for denne mulighed for at redegøre for regeringens politik for landets øer og de såkaldte yderområder det er en god lejlighed til at gennemgå nogle af de mange regeringsinitiativer der er med til at sikre fremgang i de dele af danmark der i dag har et faldende eller stagnerende befolkningstal da jeg på regeringens vegne påtog mig opgaven som landdistriktsminister var noget af det første jeg ønskede at gøre op med den meget negative omtale

urimeligt og uklogt at tale bestemte egne af landet fuldstændig

når man kigger på hvordan det så er gået

brugt to og tredive gange i to tusind og tolv mod en hundrede og to gange i to tusind og ti udkantsdanmark blev brugt seks hundrede og otte og halvtreds gange i tusind og tolv

fem og halvtreds i to tusind og ti så der er ingen tvivl om at det at vi i fællesskab folketinget

ministeriet og visionsgruppen har gjort en forskel i forhold til omtalen af det

jeg synes også at det at medierne er begyndt at behandle det på en er vigtigt ord skaber

ikke udvikling alene men man kan være med til at påvirke og skævvride den oplevelse der er af landdistrikterne med ord det skal selvfølgelig ikke få os til at lukke øjnene for de problemer som findes det er et problem

erhvervslivet rammes hårdt af krisen men det er langtfra hele billedet vi har i alle egne af landet gode og velfungerende bæredygtige landsbyer og landområder med kvaliteter som vi ikke finder i byerne kvaliteter som vi skal værne om og bygge videre på vi skal vænne os til at se mere nuanceret på landdistrikterne jeg medvirker ikke til aktiv

en forsker fra aalborg

i årtier har befolkningen bevæget sig fra land til by i hele den vestlige verden og urbaniseringen fortsætter jo også i danmark

det kan heller ikke være et mål i sig selv men det er regeringens politik at landdistrikterne generelt skal være levedygtige og attraktive det skal være muligt både at bo leve og arbejde i landdistrikterne og borgerne skal nyde det samme gode fællesskab

velfærdssamfundet som i andre dele af landet det betyder ikke

også byernes tilbud og tempo fra og sådan skal det blive ved med at være jeg vil vende tilbage til den lange liste over initiativer som regeringen allerede har gennemført men inden det vil jeg godt runde visionsgruppen og nogle af de vigtige pointer fra det arbejde de har lavet med nedsættelsen af visionsgruppen

åben diskussion om de mere langsigtede visioner

det var med to mål for øje

jeg gøre op med den negative omtale og ændre debatten ved at sætte fokus på de muligheder der også er i vores landdistrikter samtidig ønskede jeg et uafhængigt bud på

et særligt kendskab til livet på landet og så skulle det være mennesker der kunne tænke sådan uden for de vante politiske rammer nogle gange er det altså godt at vi politikere bliver inspireret af andre end politikere visionsgruppen afleverede midt i december deres bidrag til landdistriktsdebatten her understregede de bla

og ildsjæle er et helt centralt grundlag for

liv på landet de beskrev også nødvendigheden af og mulighederne for en øget digitalisering og så understregede de at stedets betydning er helt afgørende for udgangspunktet for en udvikling af vore landdistrikter jeg er rigtig godt tilfreds med visionsgruppens store indsats og deres bidrag

på flere længder er jeg enig med dem i deres analyse og lad mig

ja og på læsø kan man jo ligefrem se hvordan saltproduktion er et lysende eksempel på hvordan lokalområdet finder en unik kvalitet og udnytter den til en erhvervsindtægt og det kan vi forvente os mere af vi ved fra forskning på københavns universitet at der er en ny og mere innovativ iværksættertype som nu bosætter sig i landdistrikterne og driver erhverv derfra som man ved

arbejder regeringen med en offensiv erhvervs og vækstpolitik i forbindelse med dette arbejde har principperne for vækstindsatsen i landdistrikterne også været drøftet for eksempel er det relevant at indsatsen i landdistrikterne bygger på de lokale ressourcer og de lokale muligheder endvidere indgik vi sammen med v k og df i november en aftale om en kreditpakke der styrker især små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder med over tolv milliard

det understøtter virksomhedernes udvikling vækst og jobskabelse i hele danmark og kommer således også de små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne til gode så omtaler visionsgruppen fællesskab og ildsjæle

gøre med de mest afgørende komponenter

jeg overtog ved min tiltrædelse det overordnede ansvar for administrationen af de lokale aktionsgrupper og de gør en stor indsats i rigtig mange af vores lokalområder

blev også ret hurtigt tydeligt

gøre det lidt bedre det afgørende for ildsjælenes virkelyst er at de ordninger som skal støtte dem opleves som en hjælpende hånd og ikke som et unødvendigt bureaukrati jeg har derfor forenklet bekendtgørelserne og de vejledninger der hører til så vi kan få en mere smidig sagsbehandling af lag midlerne og få pengene ud at virke i lokalsamfundene forenklingsindsatsen betyder at flere sager er fuldt oplyste ved modtagelsen hvilket igen betyder at flere sager kan behandles straks efter modtagelsen i stedet for at tiden går med at indhente yderligere oplysninger det er vigtigt at vi i den kommende programperiode får tilrettelagt administrationen så effektivt som overhovedet muligt

et tredje punkt som visionsgruppen særlig fremhæver er øget digitalisering selv om det kan lyde lidt teknisk skal vi ikke undervurdere hvor stor betydning kommunikation infrastruktur og internet har for muligheden for at virke i et moderne samfund og især

det er regeringens målsætning at alle virksomheder og borgere skal have adgang til hundrede

det mål når vi igennem erhvervstiltag der kan fremme bredbåndsudviklingen i hele landet eksempelvis ved at stille dækningskrav når staten udbyder frekvenser til trådløs kommunikation senest stillede regeringen i forbindelse med otte hundrede

krav om at to hundrede og syv postnumre senest i to tusind og femten

adgang til mobilt bredbånd med mindst ti mb endvidere har regeringen nedsat et vækstteam

og digital vækst og endelig vil vi primo

lancere et udspil der skal bidrage til at skabe bedre mobil og bredbåndsdækning

jo ingen hemmelighed at vi overtog danmark med et stort hul i kassen

fra en regering der mente at regningen var betalt vi kunne imidlertid hurtigt konstatere at regningen nærmest kun var udskrevet

stimulerede regeringen beskæftigelsen ved at fremrykke offentlige investeringer alene på mit område har vi fremrykket offentlige investeringer for fem

for over fire milliard kroner i ekstra renovering af de almene boliger samtidig indgik vi et bredt energiforlig om et grønnere danmark som forventes at give tusindvis af job frem mod to tusind og tyve og så satte vi kikkerten ikke for det blinde øje men for det seende øje og ændrede i kriterierne for den kommunale udligning der manglede nogle af de partier som ellers sådan synes at det

i forhold til landdistrikterne og det betyder at land og yderkommunernes forhold afspejles bedre udligningsaftalen omfordeler cirka

kroner fra de større byer til kommuner med landdistriktsudfordringer ordningerne med redningshelikoptere videreføres og akutberedskabet styrkes med endnu en lægehelikopter på mit eget område har jeg målrettet tilskudspuljer og forskningsmidler mod mere effektive og jobskabende initiativer vi har med et bredt flertal fået vedtaget ændringer af byfornyelsesloven som styrker indsatsen over for de dårlige boliger i de mindre byer og det åbne land ændringerne betyder bla

der fremover afsættes en bevilling på fem og tredive million kroner til områdefornyelse i byer

og fyrre million kroner til bygningsfornyelsen i de pågældende byområder altså fem og halvfjerds million kroner om året til landsbyer og mindre byer der er endvidere lovforslag på vej som skal bevirke at helårshuse kan fungere som fritidshuse uden bopælspligt de såkaldte fleksboliger

ved at behandle det lovforslag som jeg fremsatte inden jul om ændring af lejeloven som giver kommunerne mulighed for at indbringe vedligeholdelsesmangler dårlige lejeboliger ja jeg har lige haft det på

og reducere boligspekulanters muligheder for at leje faldefærdige ruiner ud til svage familier jeg har etableret et rejsehold

arbejder aktivt på at skabe udvikling i landdistrikterne det drejer sig blandt andet om kurser processtøtte og regionale erfanetværker

vil miljøministeren og jeg fremsætte et forslag der ændrer planloven så kommunerne får bedre mulighed for på lige vilkår at tage hånd om landdistrikternes særlige udfordringer ja man får lov til at have andre erhverv end landbrug fiskeri og gartneri i trængte landdistrikter og derudover

også mulighed for at bygge til hvis man skulle ønske det

men det rammer selvfølgelig også det øvrige land under nyrupregeringerne blev det besluttet at der skulle gennemføres en analyse

der er jo siden begyndelsen af nullerne sket en rivende teknologisk udvikling som betyder at nogle af de forudsætninger der er for at drive virksomhed i alle

har ændret sig tænk bare på mulighederne for virtuel virksomhedsdrift satellitkontorer hjemmearbejdspladser og så videre

kan der være rigtig god grund til at opdatere vores viden på det her område jeg vil derfor tage initiativ til at få gennemført en opdatering af de relevante dele af analysen om udflytning af de statslige arbejdspladser fra to tusind og to arbejdet vil blive gennemført inden udgangen af to tusind og tretten og vil fokusere

jeg runder af tror jeg lige at jeg vil foregribe debatten

ikke fremsætter lovgivning der styrker landdistrikterne traditionen tro tro svarer jeg oppositionen at det ikke er tilfældet så lad os da bare tage den med det samme nu er nye love og regler jo ikke et mål i sig selv det tror jeg

for flertallet af partier og mere regulering skaber ikke nødvendigvis mere landdistriktsudvikling jeg fremsætter derfor den lovgivning som vi i regeringen

jeg føler er nødvendig hverken mere eller mindre senest har udvalget for landdistrikter og øer behandlet et lovforslag hvor byfornyelsesloven i højere grad prioriterer landdistrikterne og i denne samling vil udvalget behandle et lovforslag der gør det sværere for de her skruppelløse boligspekulanter at leje faldefærdige boliger ud i landdistrikterne på samme måde er det med de øvrige initiativer som jeg selv og mine kollegaer i regeringen

fra mange forskellige retninger styrket grundlaget for landdistrikterne vi har stimuleret økonomien for at skabe job og beskæftigelse

opprioriteret økonomisk støtte til landdistriktskommunerne med den nye byfornyelseslov som jeg allerede har omtalt og så har vi gennemført en målrettet erhvervs og vækstpolitik blandt andet indgået en aftale om bredbånd med adgang til finansiering og vi har indgået en aftale om kreditpakken

med adgang til finansiering som særlig kommer de små og mellemstore virksomheder til gode vi har altså både i mit ministerium og på tværs af regeringen gennemført en lang række tiltag som vil styrke udviklingen i landdistrikterne

godt takke df igen for muligheden for lidt forbrugeroplysning og jeg ser frem til en rigtig

var inde på i sin tale taget en meget kedelig drejning ministeren nævnte selv hvor mange gange ord som udkantsdanmark og den rådne banan var blevet nævnt ydermere

kedelige incestsager i de små samfund og låsby svendsen sager og alt det

for at tegne et godt billede af

landdistrikterne selv om vi i danmark har en fri presse og selv om medierne jo generelt

i landdistrikterne og på øerne min personlige oplevelse af landdistrikterne er noget helt andet jeg er selv vokset op i en landsby ganske vist havde jeg det privilegium at den lå meget tæt på århus mårslet hedder den der var kun tre tusind indbyggere

set hvad vi skulle bruge vi havde en brugs vi havde ovenikøbet både en bank og en sparekasse to børnehaver en skole og en kiosk

det kun hver halvanden time men

noget vi indrettede vores liv efter

hvor man kerede sig om hinanden fulgte med i hinandens liv der var en masse foreninger og organisationer man samlede sig om det man interesserede sig

mennesker der har tid til hinanden og interesse for hinanden

nemlig at fem og tyve procent af danskerne

dem på landet er lykkeligere end dem i byerne og ikke mindst at skilsmisser forekommer sjældnere på landet

så ringe endda at bo derude hvor der er langt til naboen og højt til himlen da ministeren deltog i sit første samråd som minister

og det er vi i dansk folkeparti enige med ministeren i derfor præsenterede vi den første december to tusind og tolv

udviklingsplan for landdistrikterne som er vores bud på hvordan vi samlet løfter landdistrikterne

gør vi det ikke ved små forbedringer

og så videre og ikke mindst ved et særskilt løft af småøerne

vi forholdt os til at vi er nødt til at lave markante ændringer over hele linjen for at få folk til at flytte ud i landdistrikterne det har vi blandt andet gjort ved at give mulighed for

at fem tusind statslige arbejdspladser kan frigøres til hjemmearbejdspladser ved at foreslå at fremtidige erhvervsskoler primært etableres i provinsen og ved at foreslå at uddannelser der tilbydes

kan aflive myten om at studiemiljøerne

alle dem der bor i landdistrikterne ved godt hvor dejligt der er derude men vi skal have endnu flere til at flytte derud vi skal have flere til at komme derud så vi kan få hjulene i gang derude og landdistrikter og øer vil landdistrikterne det godt

mediebillede der bliver tegnet af landdistrikterne

tråd med virkeligheden men mange glemmer at det er nødvendigt at positive ord også følges op af positive handlinger

ikke har været gode nok til via vores handlinger at vise at vi gerne vil landdistrikterne og øerne

men vi har forholdt os til at vi er nødt til at have en samlet plan for landdistrikterne hvis vi skal løfte dem det ville klæde regeringen hvis de

den her forespørgsel

alt hvad vi ser her omkring os af materielle ting vejene derude og forretningerne uden for døren er

sammen skabt på baggrund af en vision det

det er startet en vision der senere er blevet til et mål som senere er blevet til en handling det

vigtigt at ministeren

af positiv handling

nu kommer ministeren så med et bud på at

skal have en analyse af behovet for statslige arbejdspladser

det kræver en forudgående analyse at finde ud af om der er behov for statslige arbejdspladser

folketinget konstaterer at regeringens indsats

landets yderområder har været væsentlig nedprioriteret affolkningen er mange steder i fuld gang blandt andet med centralisering af statslige arbejdspladser

nødvendigt at handle omgående hvis en yderligere skævvridning skal undgås folketinget

yderområder og øer på flere områder

til hvad der kan gøres er jo velkomne det gælder også dansk folkepartis forslag men jeg vil gerne spørge hvad årsagen er til at dansk folkeparti så først nu har lavet en plan som kan hjælpe landdistrikterne og ikke i de foregående ti år hvor dansk folkeparti havde flertal sammen med vk regeringen der havde man jo en stor indflydelse og havde mulighed for at få nogle af de mange forslag gennemført

som den nuværende regering ikke gør jeg synes at landdistrikterne

er et for vigtigt emne til at vi skal bruge det til mudderkastning

alle sammen gerne landdistrikterne noget godt

det også vigtigt at vi løfter i flok herre

at alle bud her jo er velkomne

vi har alle sammen en interesse i at der skal ske noget vi skal komme videre og det er det udgangspunkt jeg tager her jeg blev først

og se hvad vi kan gøre så det har

politisk og partimæssig sammenhæng det gør ordføreren også det er så for et parti der hedder dansk folkeparti så vil jeg bare runde den her lille debat af med at sige at jeg mener at det ville styrke troværdigheden hvis det var sådan at dansk folkeparti også i de foregående ti år hvor man havde flertal sammen med vk regeringen havde præsenteret os

i skraldespanden tværtimod jeg vil blive ved med at kæmpe for landdistrikterne det vil vi i dansk folkeparti uanset hvilken side af bordet vi sidder på det er den indstilling jeg har nu og det er den indstilling vi bliver ved med at have nu skal der ske noget for landdistrikterne

at hvor der før var de hundrede million kr som

til at nedrive de gamle rønner i landdistrikterne så har vi nu fem og halvfjerds million kr som både skal gå til nedrivning og fjernelse af skrot og affald og byfornyelse og områdefornyelse

og og det kan man se

skal løfte samlet alle sammen og det håber vi

tak for det som

for venstre har jeg set meget frem til

det har nemlig vist sig at være noget af en tung opgave som jeg har påtaget mig da

regeringen rent faktisk mener på det her område

grave længe og dybt man må formode at når regeringen nu altså vælger at

hvordan man vil komme landdistrikterne til undsætning og hvordan man vil sikre en udvikling set i bakspejlet har det vist sig ikke at være tilfældet faktum er jo

kun har fremsat et enkelt lovforslag af teknisk karakter siden valget det hænger måske sammen med at ministeren

er det nemmere at nedsætte en visionsgruppe

er det så der rent faktisk er kommet ud af det tjah ikke ret meget

noget tyder på vision for landdistrikter

og tredive her foreslås nærmere en ren afvikling hvis man skal sige noget

det måske er en romantisk morten korch forestilling hvor det ser ud til at vi bør omdanne landdistrikterne

med små økologiske gårdbutikker med specialprodukter som de så kan sælge ved vejkanten og måske bytte lidt med naboen det er simpelt hen uambitiøst og vil ikke få sikret vækst og det vil ikke få antallet af tilflyttere til landdistrikterne til at stige jeg savner at ministeren selv kommer på banen og fortæller os hvad han har tænkt sig i stedet for at gemme sig bag diverse kommissioner og visionsgrupper med farlige tanker jeg ser i den forbindelse stadig væk frem til

jeg høre at der er flere her i salen der gør den dag hvor ministeren fremlægger den samlede strategi

sit første samråd torsdag den ottende november to tusind og elleve garanterede for første gang det er nu

ministeren kom med den melding men der er stadig intet sket to gange er der blevet stillet skriftlige spørgsmål hvor man har

men uden at vi har kunnet få noget klart svar på hvornår ministeren vil præsentere strategien så ministeren har derfor mulighed for

løfte lidt af sløret for hvad han agter

bringe i den her strategi og selvfølgelig for

november sidste år har strammet planloven hvilket

er noget som fremmer væksten i landdistrikterne snarere tværtimod mere bureaukrati og mindre frihed er den helt forkerte vej i en tid hvor landdistrikterne har brug for

arbejdspladser og samtidig sikre mulighed for at

udvikling jeg tror at det må være svært for rigtig mange danskere som bor i landdistrikterne at forstå hvorfor regeringen bruger så mange kræfter på at blande sig i lokalsamfundets strukturer

i virkeligheden burde være et kommunalt anliggende det burde ikke være regeringens opgave at sætte begrænsninger

et lokalsamfund det er jo netop ildsjælene i de enkelte små byer som politikerne bør bejle til

gøre hvad vi kan for at

de får de bedste forudsætninger

at starte byggerier og andre projekter op som kan gavne resten af lokalsamfundet nøgleordene er med andre ord udvikling udvikling og udvikling det nytter altså ikke at vende ryggen til og bare lade landdistriktsområderne forfalde jeg glæder mig til debatten i dag og håber at ministeren kan komme med nogle mere konkrete svar på hvor regeringen vil sætte ind for at hjælpe landdistrikterne og vigtigst af alt vil løfte sløret for hvornår ministeren agter at fremlægge

hvordan et landdistrikt skal udvikle sig så kommer venstres ordfører og venstre er jo sådan landdistriktspartiet i danmark

hvad hører man så det er godt nok minimalt jeg har stor respekt for at ordføreren er ny som ordfører og har overtaget området

ordføreren går i gang med det for det er et rigtig vigtigt arbejde men jeg synes jeg ikke at ordføreren har

finde ud af hvad området reelt handler om og hvad det er for nogle initiativer

taget indtil nu jeg noterede mig feks at ordføreren har travlt med at beskrive hvordan landdistriktsministeren har været ude eller ikke har været ude i landet

bare sige at jeg tror at ordføreren lige

et par enkelte bud på hvad en

et godt samarbejde er vigtigt og det er vi parate til i venstre

sammen med regeringen at lave en politik

initiativer regeringen vil tage for at skabe vækst i landdistrikterne den debat indgår vi rigtig gerne i vi har også selv lavet landdistriktspolitikker

mange synspunkter vi har også selv fremsat et beslutningsforslag hvor vi

en øget udflytning af arbejdspladser med mere så det er vi

om at der skal være nulvækst der er masser af områder der skal gøres noget ved har jeg hørt hvordan

at indgå et samarbejde med regeringen

faktisk har brugt rigtig lang tid på

noget som en helikopteraftale er fuldstændig ligegyldigt eller

bede ordføreren om at forholde sig til til hvad der rent faktisk er sket og ikke sige noget om at der ingenting er sket

har tradition for det i enhedslisten men jeg havde skrevet en

vi står i dag så jeg synes ikke det er en utidssvarende ordførertale

jo glædeligt at hvis der er nogle ting som man ønsker yderligere belyst

de efterfølgende spørgsmål men jeg synes netop i min ordførertale kom ind på mange af de områder som ministeren også selv var inde på det er jo så ikke alle områder

vi sætter spørgsmålstegn ved som jeg håber at vi kan få en drøftelse af i

jeg også et et helt konkret ønske og det var selvfølgelig at finde ud

alvorlige mening at spørgsmålet om regeringens arbejde i forhold til at forbedre forholdene i landdistrikterne

kan måles på hvor mange lovforslag landdistriktsministeren har fremsat sagens kerne er jo at hvis vi for eksempel tager et spørgsmål som bredbånd hvor der er truffet en beslutning om

inden to tusind og femten i mange områder så hører det hjemme i et andet ministerium på samme måde er det med bedre kreditmuligheder til små og mellemstore virksomheder der er også gennemført en kreditpakke som skal

også hjemme i et andet ministerium så jeg mener at ordføreren er på gale veje når han mener at man kan måle regeringens indsats over for landdistrikterne på hvor mange lovforslag landdistriktsministeren har fremsat det er per definition sådan at en lang række lovforslag på det her område ligger i andre ministerier

kan måle landdistrikternes udvikling på hvor mange lovforslag der kommer fra det nyetablerede landdistriktsudvalg heldigvis kan

det for alvor rigtig galt ud

er noget som rækker ind i mange områder og

det som jeg har prøvet selv at fortælle

det som blev nævnt i talen nærmest som en hånlig bemærkning nemlig at landdistriktsministeren kun havde fremsat jeg tror der blev sagt ét lovforslag det blev nævnt af herre thomas danielsen selv og jeg vil opfordre til

ordføreren tænker over ved fremtidige lejligheder at formulere sig på en anden måde da jeg kan forstå at vi er enige om at spørgsmålet om hvor meget den her regering gør i

til landdistrikterne ikke kan måles på

at de nødvendige lovforslag er spredt på en hel stribe

sætte mig ind i området og derfor

mulighed for at være med til fordi jeg ikke har

kan jeg bare gøre opmærksom på at vi ikke alene måler

ud fra hvor mange lovforslag der vil komme

så

har det været en prioritet fra dag et i regeringen at få et danmark i bedre balance den økonomiske krise har nemlig ramt vores landdistrikter særlig hårdt derfor har vi også været glade for regeringens beslutning om at give landdistrikterne deres egen minister derfor arbejder vi hver eneste dag på at bevare og skabe arbejdspladser i hele landet

jeg er glad for at vi i dag får endnu en mulighed for at tale om hvordan vi skaber vækst og udvikling i landdistrikterne

selv fra et område i danmark hvor vi kæmper med udfordringer som at tiltrække og fastholde arbejdspladser og gode uddannelsesmuligheder og skabe vækst og fremgang

der kommer fra landdistrikterne og øerne ved godt hvilken særlig kvalitet områderne har det samme ved vi også i socialdemokratiet uanset om man bor på landet eller i byen skal vi

vi har mange visioner for hvordan vi kan udnytte det gode potentiale i vores landdistrikter og vi har allerede gennemført en lang række nye tiltag lad mig blot nævne nogle af dem

fra rige til fattige kommuner en omfordeling fra by til land

også afsat flere midler til småøerne til færgedrift og gratis gods og persontransport i ydersæsonerne vi har vedtaget en finanslov for i år som gør danmark stærkere og som skaber tusindvis af arbejdspladser ved investeringer i grøn omstilling og uddannelse

planloven vi har afsat flere midler til byfornyelse

landdistrikterne med permanent mulighed for nedrivning af faldefærdige boliger og vi har forbedret den kollektive trafik med en særlig pulje til landdistrikterne

det hele taget sat skub i en offensiv offensiv udvikling af vores landdistrikter og taget et opgør med forestillingen om udkantsdanmark og den rådne banan

der skal hele tiden tænkes nyt hvis vi skal skabe eller vil skabe varige arbejdspladser hvis vi vil skabe vækst og lokal fremgang det er klart for enhver at vi står i en svær tid

mange gode historier at fortælle oftest har de gode historier rødder i de lokale ildsjæle

udnyttelse af landdistrikternes rigtig mange muligheder i socialdemokratiet tror vi på at væksten skal skabes vi skal ikke vente på den derfor har jeg også set frem til diskussionen her i dag ikke mindst for at høre hvad dansk folkeparti gerne vil og om man er enig med andre i oppositionen om nulvækst der jo om noget betyder forringelse i landdistrikterne socialdemokraterne hilser derfor debatten om vores landdistrikter velkommen jeg skal afslutningsvis på vegne af socialdemokratiet sf radikale og enhedslisten

og det tror jeg såmænd de fleste partier kunne skrive i den første linje

bag ved tingene og kigger på hvad det så er man lige har gjort

tilbage til december måned hvor der blev truffet en beslutning her i folketinget om jordbrugskommissioner hvad var

flyttede arbejdspladser væk

ind til københavn altså rent københavneri kan man sige i en situation hvor man netop skulle rationalisere og effektivisere og det er jo fint nok at man skal det når det så får det slutresultat at man flytter arbejdspladser væk fra landdistrikterne og provinsen og ind til københavn

det må jo sådan set være en forkert beslutning

tilgangen til hele diskussionen

er vi nok nogenlunde enige om at

vi skal have en fælles indsats for at styrke landdistrikterne

kommer ind på hele diskussionen om de statslige arbejdspladser og udflytning eller nedlæggelse af statslige

ville situationen nok have været noget anderledes hvor det var venstre der sad i i regeringen og på det tidspunkt foretog

her i december måned så diskussionen om hvorvidt

en jordbrugskommissions medlemmer skal sidde det ene eller det andet sted synes jeg ikke er afgørende for

indflytning af arbejdspladser at man flytter arbejdspladser ind til københavn

ind til københavn så er det da lige det modsatte af

programerklæring så er det da her

konstateres uanset hvor langt man som ordfører prøver at tale sig

men det er måske netop også konsekvensen af at man ikke har en landdistriktsstrategi så bliver det sådan lidt en hoppen fra sag til sag

hvordan man kommer ud af det men lige præcis

jordbrugskommissionerne der skulle rationaliseres og effektiviseres fint nok med det

man tager arbejdspladserne væk fra resten af danmark og flytter dem til københavn så er det sådan set at træde på landdistrikterne så er det

det nøjagtige antal går ind og kigger på hvordan udviklingen har været over de sidste år

at det er rigtigt

arbejdspladser også ude i landdistrikterne og også uden for valby bakke men

langt langt de fleste statslige arbejdspladser

hvad regeringen har gjort i forhold til landdistrikterne

er blevet gjort nogle ting men det jeg synes er det største problem i det

hvis man så samtidig vedtager nogle andre love som faktisk modarbejder

øget afgift på lastbilkørsel er ordføreren ikke bekymret for om det kunne påvirke landdistrikterne yderområderne ekstra så

her er et lovforslag hvor man faktisk er med til at gøre det dårligere

har indflydelse på om om

er jeg ikke i stand til at vurdere og det tror jeg heller ikke at spørgeren er altså der ligger jo ikke noget så vidt jeg er orienteret regnskab

er nogle tal som siger at netop de her kørselsafgifter vil belaste

jo primært er i yderområderne at landbruget

etablere nye job i yderområderne på de her områder

jeg bare høre om ordføreren ikke også deler de bekymringer og om ordføreren ikke godt kan se at problemet

samtidig med at man egentlig gerne vil gøre noget for yderområderne så laver nogle beslutninger og nogle love her i folketingssalen som gør

ej der findes jo ikke som jeg sagde før

orienteret nogen sådan evidens

heller ikke rigtigt når jeg har har læst de her ting forstå

at det hele skal køres til københavn eller hvor det skal hen hvis nu man gør det at kigge i i den rapport der er fra visionsgruppen så kan man jo netop se at den lægger op til at man for eksempel skal til at tænke i at man producerer lokalt og forbruger lokalt og så er man jo helt ude over den diskussion om hvorvidt en afgift

ikke leve af positive ord alene vi er nødt til at have noget helt konkret på bordet

det er jo således som vi har bygget vores demokrati op

småøernes færgedrift men det er jo en narresut uden lige

rækker meget meget lidt

til alle de syv og tyve småøer i danmark

skal dække flere områder ikke bare til at at sætte ekstra færger ind i april og september måned

er i en økonomisk situation der gør at at man skal prioritere hvad det er man bruger penge til

ved jo også godt fra sin

hvis det var at der var så mange penge til

besluttet sig for at bruge rigtig mange penge på den del

som udtryk for at regeringen har

man skal gøre noget ved og så er de femten million

indskrænke plejen af de ældre

at det er forkasteligt

vores ældre medborgere på de små øer

og rigtigt ud fra den virkelighed de er i nu kender jeg ikke det konkrete

som spørgeren spørger ind til her men hvis det er sådan at der at der er noget der ikke er lovligt eller at tingene ikke er i orden så går jeg

lolland kommune andre steder fra jeg tror ikke på at

og jeg håber rigtig meget og det

sådan at man bare skal flytte borgere fra et område til et andet så det vil blive billigere

indsætte busser sørge for børnepasning og den slags ting og sager derudover

landdistrikterne til at stå tilbage som nogle

som de ting som han tror på kan skabe vækst i et moderne landdistrikt højtuddannet arbejdskraft

ordføreren omtaler de mennesker som

er det nogle kloge og tænksomme mennesker

lade mennesker der er ude i virkeligheden

været mere oplagt at ministeren havde sammensat et bredt udsnit af

så man ikke bare blev repræsenteret af bonderøven eller niels hausgaard

menneske gør og end som normalt ønsker

kan se frem mod nogle moderne landdistrikter med højtuddannet arbejdskraft god infrastruktur og alle

sager som vi jo gerne vil

man udvikler landdistrikter i danmark

hvert fald ikke ført til noget positivt resultat jeg bor selv på landet derude hvor der er udsyn alle steder hen jeg er sikker på at hvis man skal have skabt udvikling i

man nødt til at spørge dem der er der dem der ved noget om hvordan det er at være der og det synes jeg

gjort et rigtig godt forsøg på i i forhold til den gruppe der har været nedsat her

der taler man med dem der er derude i forhold til det som de så foreslår

der er temmelig kontroversielt og det kan da kun

at det er nogle mennesker som tænker anderledes

ud af boksen netop for at komme et andet sted hen end alt det vi har set indtil nu som jeg sagde før har det jo ikke virket

det er rigtig godt at der kommer nogle andre tanker ind der måske

det her med hvilken betydning udflytning af statslige arbejdspladser

har man hører ordføreren sige nå ja når en jordbrugskommission

det rykker men kan ordføreren ikke give mig ret i at arbejdspladser jo netop er kilden til liv på landet

man kan næppe finde en arbejdsplads der ligger

længere ude på landet end grundfos og de mangler jo bestemt ikke

rigtig god og dynamisk virksomhed en af

i et landdistrikt hvor de kan skabe liv og

og private arbejdsgivere at de kan lægge deres arbejdspladser lige hvor de vil når vi taler om danfoss

groet op af mulden der hvor de er og de har så valgt ikke at flytte sig derfra det

årsagen til at de ligger hvor de gør

ministeriet skal kigge på om konklusionerne fra den rapport der blev

havde bifaldet det for jeg synes da at det er en af de afgørende ting for at vi

i vores udviklingsplan for landdistrikterne skrevet at

firstusind statslige arbejdspladser som vi har alene i hovedstadsområdet

det handler netop om at kigge på hvordan hvordan udviklingen har været og

det kan man jo se i sammenhæng med resten af de tiltag der

udbygge det til alle dele af danmark

han ikke mener at boligjobordningen

nedrivningspuljen har hjulpet ude i

være usagt men

ligesom det også har haft i byerne

visioner er jo gode at have men

man nedsætter en en visionsgruppe

at ministeren understreger at visionsgruppen skal bidrage til samfundsdebatten og ikke formulere konkrete forslag der skal omsættes til politiske initiativer

venstres ordfører har lagt mærke til hvad visionsgruppen har sagt

godt være at han ikke kan lide det de siger men det betyder i hvert fald

han tidligere har gjort og den debat vi får

ministeren for by bolig og landdistrikter

ordet ghetto skal slettes fra regeringens vokabularium

citere ganske kort hvad det er ministeren skriver

vi tror ikke på at det løser problemet at stemple en gruppe negativt ord skaber virkelighed og hvilke ressourcestærke mennesker gider at flytte ind i en ghetto jeg hørte ordføreren for kort tid siden i

omtale et område i danmark som den rådne banan

som det mest visionære hvis man gerne vil skabe et moderne landdistrikt hvad er

mest visionære budskab i

både producerer og forbruger i nærområdet altså at man ikke transporterer ting så langt væk

at man måske bliver nødt til at kigge på landdistrikterne på en helt

er nødt til at centralisere nogle steder

klart objektive forhold som gør sig gældende i hele debatten

kontra byer og så videre der er jo altså

afvandring fra landbruget og det er vel i virkeligheden hovedårsagen til det problem vi står med en afvandring som er fortsat og som er taget til de sidste ti til femten år fordi landbruget

udviklet sig som det har med store og større og større brug med meget mindre brug af arbejdskraft og den arbejdskraft man bruger importerer man så i øvrigt fra ukraine

det er i virkeligheden det man er oppe imod jeg ved ikke om der er nogen her i salen der i

jeg mig ikke man kan man kan selvfølgelig komme med nogle forskellige

at lappe på det enig det handler om kollektiv trafik men det handler da også om

andre produktionsformer ude på landet herunder økologisk landbrug og så videre

det blev nævnt før at grundfos og danfoss jo er placeret på landet

at stille krav til private virksomheder om at de

på landet og ikke der hvor det

og laver visioner og laver strategi

de hvide stakitter og morten korch stilen og stokroserne tilbage igen den tid

kommer ikke tilbage igen jeg tror det

rigtig vigtigt at vi forholder os til den virkelighed der er og derfor vil jeg godt vende tilbage til det jeg sagde før

glad for at visionsgruppen har lavet det arbejde

synspunkt er at et af de afgørende problemer er

de ethundrede og tredstusind private job som vi har tabt gennem krisen på grund af dårlig konkurrenceevne det er cirka ti procent af alle private job i danmark men i københavn er det kun cirka tre procent af de private job i vestjylland er det hele tolv procent og på fyn er det næsten fjorten procent af de private job

ulige fordelt sammen med kommunalreformen som altså centraliserede rigtig mange af de offentlige arbejdspladser

er en af grundstenene i de problemer som nogen kalder udkantsdanmark og den rådne banan men som jeg holder fast i at kalde landdistrikter det vi kan gøre

at føre en økonomisk politik i danmark der får konkurrenceevnen tilbage senest har regeringen

sukkerskatten og afskaffe venstre og konservatives fedtskat vi står fast på reformer der får flere ud på arbejdsmarkedet og det er en forudsætning for vækst og indtjening jeg er rigtig glad for at den her regering har kunnet skabe et flertal omkring nødvendige reformer bredt i folketinget så vi stille og roligt kan få konkurrenceevnen tilbage igen det tager år at genoprette konkurrenceevnen og få de private job tilbage men det tog også mange år under især anders fogh rasmusssens ledelse at få konkurrenceevnen udhulet vi er selvfølgelig også afhængige af udlandet

forskellige parametre som kommer til

afgøre om vi kan få de private job igen på kort sigt har regeringen taget initiativ til at holde hånden under en masse job ved at renovere skoler almene boliger bygge veje og ikke mindst energiaftalen fra sidste vinter vi forventer at de tiltag vil holde hånden under tyvetusind job også i landdistrikterne vi bekæmper også

kan holde underskuddet og gælden nede og på den måde ikke skal låne så mange penge i udlandet så kan vi holde renten i ro det er meget afgørende for rigtig mange virksomheder at vi ikke lader renten stige

holder styr på budgetterne herinde ud over det har landdistriktsministeren

andre ministre været med til at tage en lang række rigtig gode initiativer for landdistrikterne

sikrer flere penge til de fattige landkommuner blandt andet femten million kroner til de små øer

de her hundrede million kr som der er hvert år

bliver fordelt på en anden måde så de små byer får

en trafikaftale der sikrer godt tres

om året til kollektiv trafik i landdistrikterne vi har også lavet et nyt udbud af bredbånd

mobilt bredbånd derude

vil vi gerne sikre endnu flere landdistrikter ordentlig dækning

det var bare nogle af de tiltag som er

at konkurrenceevne og dermed den private beskæftigelse i landdistrikterne kommer i gang igen og det synes jeg også regeringen har

og så må jeg undre mig over hvordan det radikale venstre her for bare få uger siden kunne være med til direkte at flytte arbejdspladser væk fra provinsen til københavn de omtalte jordbrugskommissioner hvordan kunne det radikale venstre om nogen det radikale venstre stå på mål for den beslutning

direkte ved en konkret beslutning her at flytte arbejdspladser væk fra landdistrikterne og så stå her nu og sige at man gerne vil gøre det godt

statsforvaltningerne eksempelvis samlet set er der blevet lukket langt langt de fleste job i københavn

ikke spare så meget på de offentlige budgetter uden at der også bliver tabt nogle arbejdspladser i landdistrikterne men fordelingen er til gavn

rationaliseret på området

skulle placere de arbejdspladser er det lige præcis dér kæden ryger af for det var der

placere dem i landdistrikterne og uden for københavn

nuværende regering når man siger nej

ind til københavn

en forkert beslutning når vi nu hører om at man egentlig gerne ville gøre det godt

hele øvelsen med at spare på statens budgetter går jo ud på at lukke arbejdspladser

i den offentlige sektor uden at der så skal være færre ansatte

og det er herre flemming damgaard larsen og der er kun to spørgsmål per

driften af

godstransport til og fra øerne

færgebetjening i april og september måned for at udnytte frisæsonen

langtfra dække disse områder langtfra det er langt større beløb vi skal

ordfører hvorfor

med til at bruge fire hundrede

måske at tage nogle af de penge

småøerne

indført nulvækst og det er en kæmpe milliardbesparelse ude i kommunerne man så vil indføre så når

flemming damgaard larsen prøver at bilde småøerne ind at hvis der kommer en ny regering kommer der endnu flere penge end de femten million kr vi har fundet er det jo et blålys så er det at føre de vælgere bag lyset for der

komme flere penge til kommunerne tværtimod tror jeg at kommunerne

på en anden måde mere konkret og direkte

venstre gøre for at

kan sikres som levende helårssamfund

penge hvordan de femten million kroner skal bruges må herre flemming damgaard larsen spørge økonomi og indenrigsministeren

mener jeg vi skal have set på hvordan vi kan få dækket den sidste nul

procent af danskerne som ikke har ordentlig mobil og

procent af fem millioner mennesker har vi altså nogle tusinde mennesker i danmark blandt andet på de helt små øer som ikke har mobil og bredbåndsdækning og det tror jeg

alle partier undtagen enhedslisten og dansk folkeparti skal sætte os ned og diskutere

er det her med udflytning af statslige arbejdspladser

der er jeg ikke lige helt på linje med

mange eksempler på at at vi også har lavet centralisering i vores tid man kan kigge på

sådan en strategi i regeringen eller er det noget som de radikale kunne tænke sig at arbejde for således at man får koordineret placeringen af de her

jeg vil mene at kommunalreformen virkede meget meget modsat

der er lukket rundtomkring fordi man netop kigger efter at lave de her store enheder

der er mange landdistrikter der har mistet arbejdspladser og når

jeg havde da gerne set at hele den besparelse som der skulle laves og som vk

bare ikke på er muligt og der er det jeg siger at

en meget meget stor andel af de job der er blevet nedlagt er nedlagt i københavn og ja så har det også ramt landdistrikterne men det har ramt landdistrikterne i mindre grad end man kunne frygte

procent i forhold til hvor mange der bor i byen ikke fordi jeg

i vk regeringens tid hvor du fremhæver kommunalreformen

jeg nævnte bare kommunalreformen som et eksempel på at man har centraliseret nogle opgaver og ja

bare appellere til at man ikke nødvendigvis

at de radikale kunne presse på for

i regeringen om centralisering af

arbejdspladser således at de ikke nødvendigvis skal

derfor kan man ikke lave en strategi som gælder for alle mulige forskellige besparelser i forskellige ministerier

mener jeg at man netop lukkede ned i nogle af de større byer

flest job i københavn så siger herre thomas danielsen

fordelingen af statslige job hvis man tager forsvaret med som man

statslige arbejdspladser ude i landdistrikterne derfor er det faktisk

en meget stor andel af de arbejdspladser

er de blev givet til landdistriktudvalget jeg kan ikke huske om det er firs procent eller halvfems procent

give mig ret i at når man fjerner nogle statslige arbejdspladser

flytter fra yderområderne og dermed

fordi der var en masse arbejdspladser der flyttede ud af københavn tværtimod blev mange af de offentlige arbejdspladser centraliseret

at lave nogle strategier som sikrer at den her udvikling ikke fortsætter at man ikke samler alt i de store byer der vil jeg gerne spørge de radikales ordfører om

at lave de strategier så man ikke på sigt får alt samlet i københavn at man på en eller anden måde laver en koordinering

placerer nogle statslige arbejdspladser også de steder hvor det kunne være fornuftigt

en del med landbrug osv naturligt måske kunne placeres andre steder

jeg har sagt flere gange i løbet af den her debat er

man kan jo høre hvordan ministeren nærmest har taget afstand fra det inden det kom ud

et indspark til debatten og så videre

og brugt negative ord som

rådden banan lige præcis det

at den her visionsgruppe har været med til at gøre op med jeg har lagt mærke til den her visionsgruppe i rigtig mange medier

det rigtig gode bidrag fra den visionsgruppe

nemlig fortælle at at der er masser af gang i landdistrikterne der er masser af positive ting der foregår i landdistrikterne det synes jeg har været

kommer med for en af de interessante visioner de kommer med er meget i

med dansk folkepartis udviklingsplan for landdistrikterne nemlig det her med at de i fremtiden ser at

med hvad vi i dansk folkeparti fremlagde i vores udviklingsplan for landdistrikterne ser vi her at

problemer blandt mange vi har i danmark er at erhvervsskolerne og erhvervsuddannelserne som sådan er blevet for dårlige og der er også alt for mange danskere som ikke har respekt for

som smed eller tømrer vi kan se at der er rigtig mange der går på gymnasiet jeg var selv gymnasielærer inden jeg kom

det ville være godt hvis endnu flere ville vælge

altså mange der har valgt det fra og der er også mange meldinger om at niveauet er blevet for lavt

at højne kvaliteten af erhvervsuddannelserne

har gjort ondt i de her områder vi taler om nemlig i yderområder i danmark

er måske mere interessant end at diskutere statslige arbejdspladser

der fortsat kører nu hvad er det radikale venstres bud på at dæmme op for eller ændre

og også de reformer vi lægger op til vil være med til at ændre de strukturer i velfærdssamfundet der gør at vi ikke er konkurrencedygtige det andet er at vi skal have sørget for at give folk en uddannelse så de har kompetencerne til at konkurrere så skal vi holde de offentlige budgetter i ro så vi ikke skal låne så mange penge i udlandet og dermed får renten til

afgifter på erhvervslivet

til at se på nogle af de afgifter

blevet indført de sidste ti år altså om der er nogle af dem vi kan afskaffe for at øge virksomhedernes konkurrenceevne lidt ligesom vi gjorde med

at konkurrenceevnen er forsvundet

ændret på det skattetryk skat på lønninger som jo er den egentlige årsag til at vi ikke kan konkurrere med udlandet

som led i deres genopretningsplan de skattelettelser kommer nu

vi lavet skattereformen fra forsommeren som giver skattelettelser på arbejde for fjorten milliard

jeg synes også at vi skal have en debat om om der er nogle skatter eller afgifter som vi skal se på at få afskaffet ligesom vi gjorde med fedt og sukkerskatten her for nylig og multimedieskatten og iværksætterskatten for

regeringspartiernes ordførere og ministeren har nævnt

med til at gennemføre og det er med til at vise at hvis man

den forklaringsmodel som venstres ordfører var

vi er rigtig glade for det sidste nye initiativ

bliver genoplivet og at vi nu i et nyt lys får analyseret om den teknologiske udvikling også kan begrunde at vi lægger arbejdspladser andre steder end

udvalget pegede på for det sagde jo odense aarhus og aalborg den nye teknologi kan jo gøre at man kan placere statslige arbejdspladser helt andre steder så vi glæder

til at den analyse

kommer noget nyt på banen ellers har vi i enhedslisten

professorer som er ved at analysere hvordan man får lukket landsbyer vi har startet et landsbyudvalg der hedder livet på landet vi mener faktisk at der skal lys i landsbyerne at

men det er klart at når vi har en krise af det omfang som vi har i øjeblikket og som det her samfund genererer med jævne mellemrum så rammer det hårdest ude på landet man man kan forstærke det ved

det overvejende er skoler ude på landet

skal man tale meget langt meget højt og meget længe

at vi har haft den koncentration som som lå i kommunalreformen og som enhedslisten jo heller ikke

for om folk kan blive boende og om der kan ske vækst og derfor må man jo sige at

andet til end end bare små

vi skal sørge for nogle ting som modvirker den centraliseringstendens som naturligt ligger

i det kapitalistiske samfundssystem

lukke butikker ude på landet og centralisere så vi skal tænke os rigtig godt om med hvilke skridt vi vil tage

hvilke skridt vi regeringen vil gå med små skridt vi vil gå med større skridt men vi tager diskussionerne og skubber

jeg mener at et af resultaterne

hvor vi skal analysere os frem til om der måske er et behov for statslige arbejdspladser i provinsen

analyserer hvad det er man skal være opmærksom på man skal for eksempel passe på

der er mange personalepolitiske hensyn der skal tages så derfor skal det ikke være en hovedløs udflytning det får vi nu på begavet vis

et nyt udvalg og

betyder det at enhedslisten nu går med på regeringens forslag og at enhedslisten

lå i dansk folkepartis forslag der er mange af dansk folkepartis ting som

vi synes er ganske fornuftige også når i har talt om for eksempel trondheim modeller og så videre så

så har bakket en økonomisk politik op som var med til at skærpe krisen ude på landet er noget andet og der var vi direkte uenige

har med regeringen at at presse regeringen til at prioritere bedre færgedrift

er tidlige morgenafgange og sene aftenafgange

på disse færger til øerne vil enhedslisten

var jo at vi i udligningsreformforhandlingerne fik presset

og det synes jeg er rigtig ærgerligt for småøerne her i danmark

en samlet strategi

efter den flere gange endda mange gange

vil enhedslisten være med til at sikre at regeringen og ministeren

med en samlet strategi for yderområderne

en strategi men vi må også erkende at der faktisk er sket rigtig mange ting på det her felt

end regeringen på hvilke områder er enhedslisten villig til at gå

jo muligt at enhedslisten skulle søge et alternativt flertal med de borgerlige partier hvis det var en landdistriktspolitik enhedslisten kunne enes med de borgerlige partier om på hvilke områder er enhedslistens ordfører villig til at gå

rammer for økonomisk udvikling der er vi fundamentalt uenige med regeringen men da også med venstre venstre derfor kan jeg ikke ligefrem se at venstre har noget

at fastholde skolerne ude på landet det er jo netop venstrepolitikere

hvilke initiativer vil enhedslistens ordfører gerne tage for at skabe vækst i landdistrikterne og hold bare eu og alt muligt andet udenfor

godt være punkter som enhedslisten kunne få opbakning til fra de borgerlige partier

hvor er det enhedslisten vil gå længere i regeringens landdistriktspolitik

at når der er syvhundredetusind mennesker

der behov for at tænke anderledes og så er det en systemfejl

alle dem der er sat uden for døren for eksempel ved oprettelsen af socialøkonomiske

som er ude i landdistrikterne få mulighed for at kunne udvikle sig noget af det vi jo ved er en rigtig stor udfordring er eksempelvis at låne penge hvis man har har en virksomhed der

er der behov for at sikre nye måder

gode ideer derfor taler vi

om en samfundsbank derfor taler vi om at bringe pensionsmilliarderne i spil for at skabe nye arbejdspladser

arbejdspladser der er omdrejningspunktet for udviklingen på landet vi vil

som indebærer at der bliver familielandbrug der bliver arbejde derude det som man før talte sådan lidt morten korchsk om nemlig at hvis man laver lokal fødevareproduktion

det kunne være fordi der var en statslig arbejdsplads

formentlig være noget dyrere

henne i den lokale brugs så jeg tror også at der er brug for en

en anden ting der også står i den visionsrapport er at det skal være ildsjælene der bærer udviklingen frem det er så visionen

på det her med at give bedre lånemuligheder til virksomhederne hvis vi nu ser bort fra en samfundsbank som jeg

vestjyskbank kører efter fornuftige kriterier og ikke kører som om det var

danske samfund der ejer vestjyskbank der gik så tre måneder før man fik taget sig sammen til at fyre bankdirektøren men der er ting

gå længere end regeringen og det synes jeg jo er rigtig rigtig spændende jeg

retning som ordføreren gerne vil

er i retning af socialøkonomiske virksomheder og nu må ordføreren jo rette mig hvis jeg har misforstået det

og så komme med lidt flere områder hvor

samfundet der må træde til når det private erhvervsliv ikke er i stand til det i den her situation eller ikke vil eller flytter arbejdspladser ud eller importerer arbejdskraft det er jo det der er galt på landet

for ordføreren ligger i en

vi ønsker de rammer udvidet

så også noget af det vi har fået igennem i finansloven

at vi har tomme fabriksbygninger stående rundtomkring især i landdistrikterne og de skal jo bruges

som ikke ligger langt ude på landet seks hundrede og otte og halvfjerds unge mennesker mellem atten og fem og tyve år som ikke er i uddannelse eller arbejde der er rigtig mange

det her samfund skal have sat gang i arbejdspladser og det kan for eksempel være

bånd fra kommunernes økonomi det vil sige at

rigtig god mening kan skabes en hel masse kommunale arbejdspladser også

landdistrikterne vi vil stimulere hele energisektoren

energirenoveringer at lave grøn politik som gøres mere uafhængig af fossile brændstoffer og så videre så

få skabt noget udvikling omkring gårdbutikker og så videre i yderområderne

at alle i yderområderne faktisk skal leve som

undskyld udtrykket kan bidrage med

teknisk industriel udvikling vi går ind for

gør tingene grønne og skaber gode arbejdsmiljøforhold

sagtens for eksempel udvikle lokale fødevareproduktioner

måske at uddybe det nærmere vi ser gerne at der kommer en samlet strategi

det store problem er faktisk om den mulighed

at dér hvor man bosætter sig gør man det jo i forventning om at man også kan få et job og dermed kan

det er der udviklingen i de sidste mange år er

at der sker en affolkning af landområder og landsbyer i stedet for et tilvalg

at holde gang i dilettantforeningen forsamlingshuset sommerfesten og så videre så er det ikke kun brugsen og skolen man kommer til at mangle og det er dystre perspektiver

tillader mig at spørge den radikale ordfører hvad man egentlig vil gøre

når vi har et landdistriktområde som vi diskuterer

der udnævner ministre og sammensætter

områder man vil arbejde med

genere den nuværende minister på området men måske afspejler den her valgperiode med et nyoprettet ministerie på det her område at det egentlig ikke er særlig hensigtsmæssigt at rive et sådant område ud af de forskellige ministerier dermed risikerer man jo

i en situation hvor de forskellige ministre føler sig forpligtet

arbejde med at skaffe de arbejdspladser og så videre

så skal man i hvert fald tale med nogle andre ministre

haft skatteministeren her for at få afdækket om man vil gøre noget ved vores skatte og afgiftstryk som jo er den egentlige skurk i forhold

den nedprioritering der er sket af

jeg gerne sige at der kunne man bare køre en tur ned igennem vestjylland og så se på nogle af de landsbyer der er hårdest ramt af at en række industriarbejdspladser er forsvundet

kan sælges det er reelt et problem og det er jo ikke fordi

et puljetilskud eller noget andet vi kan flytte rundt med her eller kan genere ministeren med at

det her ikke er kommet nødvendige lovforslag eller at vi har en regering der ikke har modet til at gøre noget alvorligt ved vores skatte og afgiftstryk

det her område kunne blive enige om en prioritetsrækkefølge

at sommerhuse kunne sælges til udlændinge

vi stod fuldstændig alene med i folketinget

de ligger i yderområderne vil jeg gerne sige de

være en fantastisk idé men de partier der synes

stemme for vi har foreslået

sætte momsen ned på hotel og restaurationsdrift og turisme som i høj grad ligger i de områder hvor var folketingets partier at finde der

hjemme i den her lidt brede uforpligtende snak som der er landdistrikter

måske seriøst skal overveje om det er særlig fremmende

der udelukkende beskæftiger sig sådan lidt flydende med landdistrikter i stedet for at lade det gå ind i de egentlige områder

partier vil besinde sig vi skal nok genfremsætte de her fremragende forslag som liberal alliance kom med i forbindelse med finansloven

så vi kan få vedtaget noget her i folketinget der betyder noget

så bliver det levedygtigt i sig selv og ikke ved kunstigt åndedræt så er liberal

tak formand jeg har set rigtig meget frem til ministerens redegørelse i dag

de redegørelser eller beslutningsforslag

at nu må det være dagen hvor der virkelig kommer noget som gør en kæmpe forskel for landdistrikterne og yderområderne noget der kan mærkes

så er der heller ikke nogen langsigtet strategi for landdistrikternes udvikling det har vi hørt flere tage op her i salen i dag det tætteste vi kommer

visionsgruppe som består af nogle kendte mennesker som bor i landdistrikterne og som

tredive altså visioner som at det er borgere der skal

i bedste morten korch stil og sælge sine grønsager fra vejen

fødevarer vil blive lokalt producerede og lokalt solgt

måske nok ikke det som sådan bliver hovedkernen i landdistrikternes udvikling

også derfor at ministeren efterfølgende har taget lidt afstand fra den her visionsgruppe

adskillige gange at det ikke er ham der har udformet den vision for landdistrikterne så kan man sige at nogen strategi at det er ærgerligt at det er bluff og spin at der

blev udnævnt en landdistriktsminister

vil fortsat forfølge en aktiv indsats og vi vil også gerne give vores bud på hvad hovedindsatsen skal være

skal have mulighed for at koble sig på globaliseringens udvikling og mulighed for at konkurrere på lige fod fremtidens bosætning kræver god infrastruktur gode muligheder for uddannelse og sygebehandling

er at der er arbejdspladser lokalt hvis ikke folk bor der hvis folk bliver ved med at flytte fra yderområder og landdistrikter så kan man lave nok så mange initiativer

har vi også fokus på at skabe gode rammevilkår som altså understøtter økonomisk vækst i den private sektor

eksportlåneordningen komme i gang lån

udviklingspakke som regeringen lavede og som altså gav vækstfonden mulighed for at udbyde lån til små og mellemstore virksomheder som var kommet i sådan en kreditklemme det er et skridt i den rigtige retning og det vil

kvittere for spørgsmålet er bare om den udviklingspakke kommer hele danmark til gavn eller om det mest er områder med vækst i forvejen altså læs hovedstadsområdet det kommer til gavn og som altså profiterer af de her ordninger

ved at optage lån fordi de eksempelvis har et postnummer

det er virkeligheden for mange virksomheder gode sunde virksomheder som alene bliver diskrimineret på baggrund af deres postnummer det må jeg bare sige

tage andre midler i brug så det alligevel bliver muligt

vi ønsker et danmark i sammenhæng vi ønsker et danmark hvor udvikling ikke kun foregår øst for valby men hvor den positive udvikling også afspejles i landdistrikterne med virksomhederne følger også arbejdspladser arbejdspladserne

tæt sammenkoblet med udvikling og vækst og er der arbejde er det også mere nærliggende at slå sig ned i lokalområdet det skal være godt at bo og arbejde i alle dele af landet derfor har det også betydning når arbejdspladser lukker og især også når det er statslige arbejdspladser

èn ting er at fyn mister mere end tres statslige arbejdspladser som nu bliver

hele familier der flytter med

det jo tit og ofte at fruen også følger med sluttelig vil jeg blot sige at jeg tidligere

at landdistriktsministeren får succes og det mener jeg meget alvorligt

er utrolig svært at få succes når man ikke tager nogen initiativer og man ikke kommer med nogen lovforslag og man ikke kommer ud og

kan bidrage til at skabe udvikling og vækst også i yderområderne

samtidig sagde ordføreren at det ikke er noget politikerne kan eller skal blande sig i

ordninger kom i gang lån vækstkautionsordning

den her udviklingspakke det der bare er rigtig vigtigt er faktisk at vi

få gavn af de her puljer så puljerne ikke kun kommer de virksomheder til gavn som ligger i hovedstadsområdet det er jo desværre det vi har set der har været

kan få lov til at udvide ergo står de og kan se at deres kundebog

ordfører og få mig til at stille forslag i folketingssalen altså jeg giver et eksempel på en virksomhed som ligger i et yderområde som har rigtig svært ved at låne som har en velkonsolideret sund økonomi og som har brug for at udvide sin forretning for også at kunne tage ordrer ind i fremtiden fordi skibene jo bliver større og større

brug for den her udvidelse af havneområdet men det er egentlig bare for at sige at

dialog jeg tror jeg har nævnt søby værft i adskillige ordførertaler heroppefra

det er jo op til selve udmøntningen af lovgivningen at lægge de principper

afgørende for hvordan man fordeler de her penge det er noget som sker i implementeringsfasen det er jo ikke noget opfatter jeg

det kører lidt højt og vi har hver vores sådan

det sådan at at alle gerne vil noget godt for landdistrikterne så så udgangspunktet er i virkeligheden at der

komme videre jeg noterede mig også at et par af ordførerne havde jahatten på

at sætte et par enkelte ting i diskussionen lidt på plads ud

at sige lidt mere om vores initiativer for det første var der meget diskussion om nedrivningspuljen jeg tror

en engangspulje hvis det nu var så vigtigt undrer det mig at man ikke videreførte den vi har sat fem og halvfjerds million kroner af om året

også afvikle nogle af de her bygninger som skal væk men fem og halvfjerds million kroner om året kan enhver forvisse sig om

der har også været diskussionen om om

og det undrer mig lidt fra venstres ordfører

lars møller skulle være et farligt menneske eller bonderøven eller eller niels

de vil smile lidt af at de skulle være farlige så tog jeg

en overordnet målsætning og en overordnet strategi og jeg vil da gerne sådan for for arveprins knud og de borgerlige gentage at regeringens overordnede målsætning er at skabe et danmark der hænger sammen på et bæredygtigt grundlag og at landdistrikterne skal være levedygtige og attraktive og med gode muligheder for et godt liv og mulighed for velfærd vores strategi er jo at vi vil fokusere på at identificere problemerne i landdistrikterne og løbende komme med forslag til løsninger det afspejler sig også

vores initiativer bliver iværksat under hensyntagen til de fokusområder vi har under hensyn til regeringens forsigtighedsprincip der betyder i modsætning til under den tidligere regering at finansieringen skal sikres inden initiativerne sættes i værk vi overtog jo en økonomi med et kæmpe hul i de offentlige finanser på halvfjerds milliard

men lad mig så nævne at vi har

skabt grundlag for etablering af mange nye arbejdspladser og her skal man huske på

sidste tre år under vko regeringen

og tredstusind private arbejdspladser og landdistrikterne blev

hovedsagelig faglærte og ufaglærte arbejdspladser og det er i landdistrikterne så her er noget at rette op på for at få gang i vækst og beskæftigelse vi sikrede også med finansloven i to tusind og tolv en videreførelse af ordningen med redningshelikoptere

endda lægehelikopterberedskabet med en ekstra helikopter vi gjorde også det at vi forhøjede landsbyggefondens renoveringsramme med ti milliard

fra nu af og frem til år to tusind og seksten i et bredt forlig der holder hånden under titusind arbejdspladser for bygningshåndværkere og renoverer halvtredstusind almene boliger vi har også

en udligningsordning og et transportforlig og der synes jeg at venstre skulle høre efter

samlet set gav to hundrede og syv og firs million kroner til landdistrikterne venstre

at være med her det undrer mig meget med det store engagement som venstre lægger i landdistrikterne der er indgået en bredbåndsaftale en udviklingspakke med forligspartierne til forbedring af store og små virksomheder

studiepladser på maskinmesteruddannelsen nedsat vækstteam der skal komme

og oplevelsesøkonomi vi har lanceret forslag om modernisering af planloven der i modsætning til

i alle landets kommuner

landdistrikter der har tilbagegang eller tilbagegang i bosætning kan man faktisk

købet få lov at bygge til det giver nogle nye muligheder nye planlægningsredskaber og mulighed for iværksætteri

vi hovedindgang for alle de aktører som er i landdistrikterne vi påpeger problemerne vi koordinerer på tværs vi løser udfordringerne i regeringen og det er en funktion som

sikrer vi en overvågning dokumentation udvikling i landdistrikterne med henblik på at etablere den fornødne viden tænk bare på vores vores redegørelse der kommer en gang om året

arbejder vi med en samfundsmæssig debat

håndterer de forskellige relationer mellem by og land og jeg synes at visionsgruppen er et rigtig godt eksempel på det

skaber vi grundlag for en koordinering og en understøttelse af den generelle indsats ikke mindst i forhold til vækst og bosætning

lejer ud til nomadefamilier vi har sikret at der nu kommer fleksboliger

landdistriktskonference vi får fokuseret de midler som ligger i lag midlerne og landdistriktspuljen mod vækst og beskæftigelse vi samordner i forhold til de regionale vækstfora vi laver lovforslag der præciserer kommunernes mulighed for at tillade helårsboliger vi har etableret rejsehold vi har gjort landdistrikterne synlige i samfundsdebatten vi inddrager det lokale og det frivillige engagement så jeg synes ikke det er rigtigt når de borgerlige forsøger at sige at der ikke sker en pind men men det er som søren

sagde engang at livet leves forlæns men forstås baglæns det er måske de erfaringer som man selv har gjort i sin egen tid der gør at man man hænger fast i den opfattelse men lad os nu komme på banen lad nu venstre komme ind lad nu de borgerlige byde ind på

er for en udvikling man gerne vil lad os indgå et samarbejde så vi kan løfte de her landdistrikter hvor rammerne er så vigtige og hvor man i så mange år under

få stoppet det såkaldte københavneri

fra landdistrikterne til københavn

det stik modsatte af hvad man egentlig

går den anden vej så mit spørgsmål er

en tosset beslutning var det ikke lige her at landdistriktsministeren

alle håndbremserne og sagt kære kolleger i regeringen

målsætning i den politik der skulle til for at opfylde kravene

og fokuseret administration at sikre at det gik så skånsomt ud over landdistrikterne som overhovedet muligt det viser sig også når vi ser tallene

vi har gjort hvad vi kunne for at sikre

en fem procents reducering af arbejdspladser i staten

betale for den her boligjobordning som venstre jo

sige hvordan går det så rent faktisk ja der skulle rationaliseres det stod vi også fuldstændig på mål for

det med den konkrete placering der var en omrokering af det

lige præcis på jordbrugskommissionernes område som i den grad vedrører landdistrikterne det er jo i modstrid med alt at sige at så flytter man arbejdspladser væk fra landdistrikterne og ind til til hovedstaden netop på sådan et område det er

sagt til regeringen kære kolleger i regeringen det

hvorfor gjorde landdistriktsministeren

at løbe fra boligjobordningen og fokuseret administration og finansieringen af den det var så de muligheder der lå og vi har taget vidtgående hensyn til landdistrikterne det betyder ikke at det ikke er brandærgerligt hver eneste gang man mister en videnarbejdsplads rundtomkring i vores landdistrikter men det der først og

skal løftes og der hvor den store ærgrelse ligger

tidligere regering overså alle faresignaler i

til krisen ikke greb ind i tide

vi mistede ethundrede og tredstusind arbejdspladser hvoraf rigtig rigtig mange af dem lå i vores landdistrikter det var private arbejdspladser men det forandrer ikke på

også statslige arbejdspladser men vi skulle jo finde finansieringen også til en videreførelse af den boligjobordning som herre erling bonnesens

som jeg forstod ministeren her i hans

havde en plan om at han ville lave en samlet strategi for landdistrikterne jeg skal bare lige have bekræftet

vi kan forvente en samlet strategi eller om det forholder sig sådan at der ikke kommer nogen samlet strategi

andre men jeg har sagt det i dag vores målsætning som er et led i strategien er at skabe et danmark

det er vores ambition at fokusere på beskæftigelse

vil gøre det attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne og landdistrikterne skal prioriteres og synliggøres i samfundsdebatten det er vores målsætning vores strategi

løbende at komme med konkrete løsningsforslag og det afspejler sig også i de forslag som jeg har redegjort for her i dag og vores initiativer vil selvfølgelig blive sat i værk under hensyntagen til det forsigtighedsprincip der skal være

om der er nogle konkrete ting i det som

ministeren fremadrettet vil gøre brug af eller er det bare tanken at

med afsæt i det som visionsgruppen

hvad kunne vores mission for to tusind og tredive være jeg synes

der vil være landsbyer som dør

vores landområder til de større byer

hvor man har et fællesskab der hvor man har ildsjæle

forbedre rammebetingelserne det andet som de siger

engang her i løbet af året to tusind og tretten hvor regeringen vil

stedets betydning og det tror jeg at fru anni matthiesen rigtig godt ved for

matthiesen bor selv i et landdistrikt nemlig det

unikke vejrforhold der gør at man kan bruge det på den særlige

jeg tror det er afgørende at man satser på den del af det

som vi siger noget hvordan man taler om landdistrikterne men jeg synes det er en rigtig spændende rapport jeg synes

og jeg synes ikke at der er noget som helst morten korch over det så ja vi vil gerne bruge de input i diskussioner og debatten i det videre forløb og det håber jeg også

spørge ministeren anser ministeren det for ligegyldigt for landdistrikterne at vores konkurrenceevne er så mangelfuld som den er og at det er vores skatte og

der er det reelle problem i forhold til konkurrenceevnen eller er det slet ikke en tanke ministeren tænker

regering med nyrup i spidsen tabte vi rigtig rigtig meget af vores konkurrenceevne men for mig er konkurrenceevne andet

ved godt at liberal alliance fokuserer meget på skat det er altså også et spørgsmål om uddannelse

sikrer de bedst mulige vilkår for vores virksomheder på innovationsdelen udviklingsdelen og der tror jeg

tab af konkurrenceevne det er virkelig er en stor udfordring for os

at der er færre der kommer til danmark som turister

dermed mister arbejdspladser og omsætning

bruger i sine samtaler i regeringen til at fortælle

med at jeg får ret i at etableringen af sådan et ministerium som

ministeren men det er jo det det fører til hvis ikke man bruger sådan nogle værktøjer i forhold til den øvrige del af regeringen

så vi har sådan set adresseret den problemstilling med hensyn til differentieret moms er

der er mange steder i verden man har det men vi har hidtil fravalgt det det gjorde den tidligere borgerlige regering også

borgerlige regering da han var medlem af venstre så så der vil

gør det der er rigtig rigtig mange ting der spiller sammen det er helt afgørende at uddannelsesmulighederne

kompetente arbejdskraft er til stede innovationsmiljøerne betyder noget det har også betydning at man kan få passet sine børn så man kan komme på arbejde og så videre

der spiller velfærdssamfundet ind og jeg synes egentlig at det er tankevækkende at de lande der har et højt velfærdsniveau og et forholdsvis højt skattetryk faktisk klarer sig bedre end dem der har et lavt skattetryk

om udvikling når vi nu alle sammen ved at hver sjette arbejdsplads på fyn rent faktisk er forsvundet

at arbejdspladser fra fyn der altså har mistet hver sjette arbejdsplads til blandt andet københavnsområdet der kun har mistet hver tre og tredive arbejdsplads

da jeg holdt talen at det gør ondt ved hver eneste

arbejdsplads men fru jane heitmanns parti gennemførte en boligjobordning og effektiv administration som betød

vi har gjort det på en sådan måde at

procent af reduktionen der er sket i landdistrikterne men det gør da ondt hver eneste gang der forsvinder en arbejdsplads fra vores landdistrikter det er jeg da helt enig i men vi må også sige at riget fattes penge

bare kan fortsætte de mange arbejdspladser

fyn er jo den region der faktisk er hårdest ramt blev mistet under den tidligere borgerlige regering som ikke ville anerkende at krisen var der regningen var at betale man imødeså ikke krisen før den var over os og så videre

i danmark altså vi taler ikke

på baggrund af lige præcis vk regeringens boligjobordning og det kan man da kalde en gevinst

fire hundrede nye arbejdspladser og det synes jeg da bestemt er attraktivt

siden ministeren

position som det nu er at nedlægge statslige arbejdspladser på fyn og flytte dem blandt andet til københavnsområdet

er en attraktiv disposition og den disposition vil

og finansieringen skete ved at man skar fem procent

dermed skulle man også finde statslige arbejdspladser

meget skånsomt jeg beklager hver eneste arbejdsplads der forsvinder

nedsætter vi et udvalg på baggrund af den beretning der bliver vedtaget her på tirsdag der skal kigge på mulighederne i forhold til det så i modsætning til til

så ikke bare sige at det klinger lidt hult når fru jane heitmann begynder

at angribe mig for det når man samtidig fra

de offentlige udgifter der vil betyde massive reduktioner

huske på at venstre etablerede boligjobordningen

en handling visionsgruppen

så kommet med deres visioner og det næste er nu at ministeren vil komme med en analyse af behovet for statslige arbejdspladser mit spørgsmål er hvor mange gange skal der analyseres hvor mange gange skal der diskuteres

hvor mange gange skal vi have visionsgrupper arbejdsgrupper tænkegrupper og diskussionsgrupper

nogen grund til at tygge mere drøv på det her vi ved alle sammen godt

et samlet løft i landdistrikterne

jeg godt sige at man skal tage de her beslutninger på et oplyst grundlag jeg nævnte jo søren

vision om at livet leves forlæns men forstås baglæns og det kunne måske være at

gjort noget dengang man havde indflydelse i forhold til den tidligere regering jeg anerkender faktisk

det på det første samråd

borgerlige partier går ministeren på klingen at ministeren

kommer med en strategi som så vidt jeg kan se vil fylde

tre linjer altså når det ikke er mere hvorfor i

halvanden mand siddende ovre i indenrigsministeriet der ligesom havde ansvaret for landdistriktspuljen og lag midlerne og så videre rundtomkring i de forskellige ministerier men der var ikke rigtig noget

vores strategi at identificere problemerne og løbende at komme konkrete løsningsforslag jeg har nævnt hvad vi har gjort i

investere seksten milliard kroner i en kickstart vi har gjort det at vi har fremrykket landsbyggefondens ramme vi har gjort det at vi har indgået bredbåndsaftaler vi har lavet udviklingspakken i øvrigt sammen med dansk folkeparti

lavet et stort bredt energiforlig på mit eget område har vi

til vækst og beskæftigelse og så videre

fru mette hjermind dencker der er sket rigtig rigtig meget som ikke skete under den tidligere regering vi kom med en boligpakke i

om året et planlovsforslag som sikrer at man nu kan få iværksættere derud og bruge husene og alle kommuner kan være med

sige tak for en god debat jeg synes at der

den socialdemokratiske ordfører herre lennart damsbo andersen

rigtig god debat

visioner der er og vi spurgte til

også i tråd med den rapport som ministeren har fået lavet der nævner han to ting

og så nævner han områder hvor man ikke kan få offentlig service

det er nogle interessante punkter synes jeg som jo er meget

mennesker der var i visionsgruppen jeg spørger igen er det herre lars møller der er kommunaldirektør i

eller er det bonderøven eller niels hausgaard det det kan man trække lidt på smilebåndet af synes jeg nok i forhold til argumentationen når det er sagt synes jeg faktisk at det med fællesskab og ildsjæle jeg kender det fra holstebro

aktivitetshus der både bruges af ældre og unge

har det lidt svært der kunne man også fremdrage eksempler fra holstebro hvor man faktisk har gjort en særlig indsats og

noget af det som jeg tror er helt afgørende vigtigt

pegede på i visionsgruppen er at digitaliseringen

med at det lokale sted har en stor stor betydning der synes vi

på et par ting og vi diskuterer løbende

lyd på jeg tager det igen

kan også bare være et udtryk for at man ikke har diskuteret

nærmest alle partier selv enhedslisten sagde at

speede op for at bruge hans egne ord

på det første samråd han deltager i den ottende november

og det vil han gøre i fællesskab

han ud på alle partier

konstruktivt samarbejde

når man flytter ud i vores landdistrikter

ikke er helt den samme det ved man jo godt når man flytter ud og der er nettet en rigtig god mulighed

at det med trygheden er rigtig vigtigt husk på at en fjerdedel af befolkningen faktisk rigtig gerne vil bo på landet der er adgangen til naturen jo det allervigtigste så det synes

andre ordførere fra andre partier sagt at vi har en målsætning om at skabe et danmark der hænger sammen og

landdistrikterne skal være levedygtige og attraktive

det gør vi på den måde at vi identificerer problemerne og

konkrete løsningsforslag og det afspejler sig også i vores tværgående forslag

når vi når vi kommer med noget omkring udligning når vi giver

melder venstre sig ud hver gang det bliver konkret

alt for meget jeg skal også nok undlade at spørge ministeren

at ministeren kommer på glatis så det skal jeg undlade at gøre

har ministeren deltaget i med ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser

udarbejdelsen af innovationsstrategien altså helt enkelt

med ministeren for forskning innovation og videregående uddannelser

jeg kan ikke huske antal gange men selvfølgelig

godt sige når nu vi har fat i innovationspolitikken at klynge og innovationsnetværket er

videnpilotordningen i landdistrikterne

landdistrikterne videnkuponer i landdistrikterne gts institutterne ud

også opdateret og videreført noget fra den tidligere regering

den teknologiske udvikling det gør de faktisk også i forhold til mange af de mindre og innovative virksomheder

landdistrikterne de er en vigtig del af vores innovationsstrategi jeg håber at herre esben lunde larsen der godt vidste

nu har jeg da heldigvis opdateret den del af

i folketingssalen det er jo ikke sådan at der står to blokke hårdt stridende over for hinanden og vil noget meget forskelligt

en del af det samme og

vi alle sigter imod også kunne være fælles initiativer

svigtede landdistrikterne må jeg bare lige minde om at det

ministeren burde tage det her

den tidligere regering gjorde sådan er det jo og der flytter man sig

hvis det kunne være udgangsreplikken for det her

at skabe løsninger hvor vi kan forbedre rammevilkårene det har vi forsøgt med det flertal vi har vi iværksætter nu en undersøgelse om hvad der kan lade sig gøre i forhold til udflytning af statslige arbejdspladser og opdaterer den

et godt samarbejde hvor enhedslisten er med der vil jeg da gerne invitere alle til et samarbejde hvis vi

form for tænkning over hvad der er muligt

at bidrage til at udvikle en sådan strategi

et strategiarbejde i gang og hvornår

vi skal gerne gøre det attraktivt at være derude via rammevilkårene det har vi i beskedenhed forsøgt jeg vil nu også sige at der er en række områder hvor vi har lavet brede forlig

det var ærgerligt at vk ikke gik med

har vi dansk folkeparti med i forhold til transportløsningen også i landdistrikterne der er en række områder hvor vi på tværs forhandler og diskuterer

man skal se tingene i den sammenhæng og så er der selvfølgelig områder

er rigtig god det er klart at jeg anerkender at

men jeg synes også den var for snæver den var kun en engangspulje nu har vi afsat fem og halvfjerds

anerkendelsen af at nu gør vi altså noget

vi kan videreudvikle også i forhold til den kommende finanslov

var det således at regeringen kom med en landdistriktsredegørelse

en redegørelse vedrørende de små øer da vi så fik

vedrørende de små øer men ingen

af de små øers situation ingen

skubbet de små øer ud som det sorte får

ministeren om det er således at der i den landdistriktsredegørelse

med her i to tusind og tretten

jeg mener også at øerne er landdistrikter de er også om

og de har en helt særlig og unik karakter

på øerne leves anderledes

på fastlandet derfor skal vi også sikre rimelige erhvervs og bosætningsmuligheder

især dem der ikke er brofaste og det er først og fremmest en velfungerende færgedrift

vi også give nogle flere midler end man gjorde i den tidligere regering og derudover

generelt tilskuddet til kommuner med små øer ikke mindst

der retter sig mod de små øer vel at mærke således at det er

jeg sender gerne alle initiativerne

som jeg sagde givet femten million kroner mere

som består af én kommune det er jo læsø samsø og ærø

får bornholm fire og fyrre million kroner så vi gør generelt meget

en svær økonomisk situation så jeg vil ikke stå og love yderligere generelle initiativer men sige at vi selvfølgelig kigger løbende på landdistriktspuljen og lag midlerne for at vi kan gøre og jeg mødes med borgmestrene for de

fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den femtende januar totusinde

forhandlingen er åbnet ministeren for sundhed og forebyggelse værsgo

beslutningsforslaget som vi nu skal til at behandle

pålægges regeringen at fremsætte forslag om en forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler fra to til seks år

ligesom forslagsstillerne ser med stor alvor på dopingkriminalitet handel med dopingmidler

er et indtjeningsområde for rocker og bandemiljøerne samt andre kriminelle og det skal vi selvsagt ikke tolerere hertil kommer så ikke mindst at udbredelsen af doping indebærer alvorlige

den enkelte fordi brug af dopingmidler kan føre til alvorlige helbredsskader

hos den der doper sig mennesker der bruger lægemidler for at få større muskler blive mere udholdende eller forbedre deres fysiske præstationsevne

løber altså en meget alvorlig helbredsmæssig risiko leverskader forhøjet blodtryk forstørret hjerte åreforkalkning sterilitet nedsat immunforsvar impotens nedsat egenproduktion af testosteron forstørrede bryster forstørret prostata menstruationsforstyrrelser basstemme og skægvækst

for blot at nævne nogle af de fysiske skader hertil kommer at misbrug af dopingmidler også kan medføre en række

og psykiatriske bivirkninger der ses tendens til vold ukontrollabel adfærd psykotiske træk ændret seksualdrift svingende humør med depression og risiko for selvmord konsekvenserne af et langvarigt massivt misbrug af doping vil med andre ord være at helt vitale organer ødelægges

tog regeringen også i juni måned sidste år en række initiativer som opfølgning på kulturministerens offentliggørelse af en arbejdsgrupperapport om dopingkontrol i motions og fitnesscentre her i landet regeringen offentliggjorde otte konkrete tiltag i bekæmpelsen af doping det var tiltag der blandt andet omfattede en forenklet liste over ulovlige stoffer for de kommercielle motions og fitnesscentre så det bliver tydeligere for centrene og deres brugere hvilke stoffer og hvilke metoder der er ulovlige i forbindelse med træning i de kommercielle motions og fitnesscentre

så personer der har modtaget en dopingsanktion ikke kan træne videre i andre motions og fitnesscentre kulturministeren fremsætter således her i begyndelsen af to tusind og tretten et lovforslag om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt med forslaget

i regi af anti doping danmark skulle oprettes et register over dopingsanktionerede registeret vil herefter gøre det muligt for motions og fitnesscentre at

som altså har en dopingsanktion tiltagene omfattede blandt andet

også en forbedret oplysningsindsats særlig målrettet unge som er en målgruppe for misbrug af doping som vi i betydelig grad har set en vækst

et væsentligt formål med oplysningsindsatsen er

som dopingmisbrug har for den enkelte og som jeg var inde på tidligere i min tale

bidrage til arbejdet med den sundhedsfaglige viden om den helbredsmæssige betydning af misbrug af dopingmidler selv om det er forankret under et andet ressort

hvis der står organiseret kriminalitet bag derfor ser regeringen positivt på at indføre en forhøjet strafferamme der vil kunne finde anvendelse i tilfælde hvor der foreligger særlig skærpende omstændigheder

strafferammen vil også bringe den danske lovgivning mere på linje med vores nabolande norge og sverige

et lovforslag kan fremsættes af justitsministeren i næste folketingssamling

forbindelse analysere området nærmere for at finde frem til hvad maksimumstraffen bør være i en forhøjet strafferamme og hvornår en forhøjet strafferamme bør finde anvendelse det vil indgå i undersøgelserne hvordan lovgivningen i vores nordiske nabolande nærmere er skruet sammen jeg synes der sådan en fredag eftermiddag er grund til at glæde sig over at vi både i regeringen og blandt forslagsstillerne er enige om at

det er positivt for jo flere ting vi kan nå frem til med et bredt mandat i folketinget

det er imidlertid i dansk lovgivningspraksis sådan at indførelse

og ikke i særlovgivningen

efter regeringens opfattelse nødvendigt nærmere at overveje hvordan en strafskærpelsesbestemmelse mere præcist bør udformes og hvad strafmaksimum skal være det er jo i den forbindelse også vigtigt at sikre at der er en sammenhæng i vores straffesystem også fremover herunder også i forhold til narkoområdet det arbejde vil justitsministeriet nu sætte i gang i tæt samarbejde med anklagemyndigheden og på den baggrund må jeg derfor sige at regeringen ikke kan tilslutte sig beslutningsforslaget som det ligger her i dag det håber jeg at forslagsstillerne har forståelse for og så håber jeg selvfølgelig at forslagsstillerne vil støtte regeringens lovforslag når det fremsættes i næste

men jeg har jo også læst avisen og så videre men det jeg egentlig gerne vil høre sundhedsministeren om

for knap et år siden i marts to tusind og tolv

ske noget justitsministeren deltog i samme samråd

blev efterspurgt skærpede skærpede strafferammer så det var heller ikke aktuelt i november måned kørte

man heller ikke havde til hensigt at ændre på lovgivningen i dag fremkommer det så

ændre på lovgivningen både fra justitsministerens side og fra

nyt fænomen der er kommet

ret markant stigning i antallet af dopingmisbrugere

muskelopbyggende stoffer også er steget ret markant så er det

er et område vi følger løbende det vil spørgeren jo også vide hun refererer til hele to anledninger

til diskussion om emnet bare sidste år

både de oplysninger om konsekvenserne af doping og den kriminalitet

frem til at det er på tide at strafferammen skærpes jeg vil selv sige

brugen af euforiserende stoffer hvor der jo er en anderledes strafferamme

ministeren starter i sin tale med at sige noget om at det

jeg vil også sige at alle de desværre mange bivirkninger der er ved at indtage doping og som ministeren remsede op og der er garanteret endnu flere

så er man ikke lidt sent på banen og er det fordi vi har beslutningsforslaget

være bekymret for om den viden når langt nok ud og det er noget af det regeringen har handlet på det

hverken det første eller det eneste

arbejdsgruppen afgav en rapport i sommer iværksat en stribe tiltag inden for dopingområdet og jeg var inde på rigtig mange af dem i min tale på mit eget

i motionsmiljøet om hvad det er for en risiko man løber når man doper sig

impotens til skægvækst hos kvinder og jo også noget så alvorligt og voldsomt som

få de oplysninger godt nok ud og intensiveret den oplysningsindsats er et af de tiltag der er

er forhindret i at være til stede under dagens debat skal jeg hermed gøre rede for venstres holdning

stor sympati for forslaget fra dansk folkeparti og det konservative folkeparti der er ingen tvivl om at doping

er et kæmpe problem derfor har vi også som lovgivere en forpligtelse til at kigge dybt i værktøjskassen og kontinuerligt se på om der er redskaber som endnu ikke er bragt i anvendelse

vi er i lighed med forslagsstillerne bekymret for om den lave danske strafferamme betyder at

har for let spil her i danmark ser vi på en række af vore nabolande tegner der sig et billede af dopingbagmænd i danmark som risikerer en straf der er lavere end i landene omkring os i en verden hvor kriminalitet som bekendt ikke kender grænser er der risiko for at danmark optræder som transit og katalysatorland for omfattende handel med doping

lige så vel som det ikke er det på andre kriminalitetsområder venstre er klar til at stemme for forslaget når det kommer til afstemning her i salen og når venstre ikke er medforslagsstillere på forslaget handler det mest om at vi

herunder om dopingkriminalitet er at sidestille med andre kriminalitetstyper som har en strafferamme på seks år

er hvilke konsekvenser herunder spørgsmålet om ressourceanvendelse en øget strafferamme og dermed også øgede efterforskningsmuligheder vil have for politiets økonomi altså om øget efterforskning af

de forhold er undersøgt og klarlagt

i beslutningsforslaget jeg har som idrætsordfører stået på denne talerstol

tromme for en bedre og mere markant dopingindsats i danmark både på elitesportsområdet

på motionssportsområdet og idrætsområdet jeg er rigtig glad for at

en så stor enighed om at doping er af det

i ødelæggende grad både fysisk og mentalt at miljøet omkring dopingmidler er voldsomt kriminaliseret og at der eksisterer

sort økonomi

doping jeg er derfor rigtig rigtig glad for at regeringen nu tager et initiativ det som sundhedsministeren har fremlagt til at få kigget på strafferammen vi har alle sammen vi der er interesset i dopingområdet hørt den ene politikreds efter den anden sige at deres

og at der har været uklarhed

skelne mellem dopingmidler

og euforiserende stoffer derfor giver det rigtig meget mening og jeg bed rigtig meget mærke i sundhedsministerens

at der skal kigges nøjere på området

jeg læser beslutningsforslaget som det er fremlagt

ting som som gør at vi fra socialdemokratisk side

alene af den grund ikke kan stemme for det det første jeg vil nævne er det der med at når man læser det igennem trækker man en lillebitte smule på smilebåndet fordi der står at dansk folkeparti og det konservative folkeparti

er det et spørgsmål om at man i forhold til lovpraksis skal sørge for at få det indarbejdet i straffeloven

nedsat en arbejdsgruppe som skal

så vi kan få området analyseret men med socialdemokratisk røst vil jeg gerne sige at

jo ikke er årsagen til at regeringen nu kommer

deres forslag det kan måske godt se sådan ud og der kan måske også

ikke noget ansvar for det men hvorom alting er

og det er jeg rigtig rigtig glad for vi støtter ikke beslutningsforslaget af de grunde jeg har nævnt men jeg glæder mig meget over at vi givetvis kommer til samlet

stilling til et lovforslag når regeringen når så langt i det her arbejde og det er jo ikke en lang frist der er sat

formand for udvalget og sad og lyttede til hele debatten

politiet netop siger at der ikke er nok efterforskningsmidler

vil det sige at ordføreren faktisk har lagt arm

ske noget på det her område jeg synes stadig væk det er glædeligt

stikke lidt til hinanden og høre om det egentlig er det der er foregået

en blandet skare ordførere der er

der er sundhedsordførere der er idrætsordførere og så videre

jeg tror at vi alle sammen en gang imellem tænker gid man havde magt som man har agt jeg jeg har præciseret at

sundheds og forebyggelsesministeren har brugt i den her sammenhæng

er altså at der er lavet en ny politisk vurdering

så har resulteret i at regeringen har besluttet sig for en særlig og

jeg glæder mig naturligvis også over når vi diskuterer et emne som er så alvorligt at det det virker som om

jeg som idrætsordførere og vi repræsenterer egentlig kulturministerens

vi har jo fået at vide at det skal behandles

det har vi fuld respekt for men næste skridt på vejen er selvfølgelig at det kommer

er da fuldstændig korrekt at når noget ligger på kulturområdet andet på

tredje på det juridiske område er der

nogle grænseflader som måske er uhensigtsmæssige

i fire år frem til for femten måneder siden fru karin nødgaard har været med til at understøtte den tidligere regering som sad i ti år endda med en kulturminister som markerede sig meget meget kraftigt på

antidopingområdet derfor kan jeg sige ja det kan da godt være jeg vil da

mere entydighed i lovkomplekserne men fru karin nødgaard har i hvert fald misset den chance i de ti år

samfundet hvert år altså hvad er sundhedsvæsenets udgifter til folk som har fået blodpropper som konsekvens af dopingmisbrug hvad er sundhedsvæsenets udgifter til behandling af kvinder med skægvækst som konsekvens af dopingmisbrug hvad er de samlede omkostninger for sundhedsvæsenet

joachim b olsen at det spørgsmål tror jeg ligger meget mere korrekt

mental sygdom den mentale sygdom

unge mennesker som med med deres aggressivitet har bevæget sig ud i nattelivet eller andre steder og forvoldt

en skade som har medført en ikke ren straffeattest og så

som vi som samfund ikke kan lukke øjnene for ikke engang bare det ene øje og derfor er det rigtig godt at det virker som om

næsten samlet folketing

iværksatte sidste år og det som sundhedsministeren nu i et samarbejde med justitsministeren

man vil være med til at hæve strafferammen og det vil betyde flere udgifter både til efterforskning og rumaflytning og til at sætte folk længere tid i

øgede omkostninger til at putte folk i fængsel

står mål med de reelle omkostninger for samfundet

det retslige område det sundhedsmæssige område og det kulturpolitiske område men nationaløkonomi samfundsøkonomi er ikke noget jeg som sygeplejerske og det er min baggrund har spidskompetence i så derfor herre joachim b olsen lad være med at stille den type spørgsmål til en ordfører som måske ikke har dyrket eliteidræt men har nogle andre erfaringer med sig

lidt en underliggende tone af at liberal alliance og

ikke erkender problemernes omfang

doping og lad det stå som en hypotese fra min side en antagelse fra min side

udtrykke med sit spørgsmål

den enkeltes sundhed det giver øget velvære og ofte har det positive sociale sidegevinster hvor vi kan etablere en omgangskreds som deler vores interesse for en idrætsgren eller motionsform vi kan få oplevelser som er uvurderlige på kort og på

vi føler en øget livskvalitet

vel noget af det ypperste et menneske kan opnå desværre sker der af

at disse positive gevinster ved motion overskygges af et udefrakommende monster som man vel nærmest kan udtrykke det som noget der vil besætte ens krop og det er dopingens uvæsen desværre er denne tendens blevet mere og mere hyppigt forekommende og mange fristes desværre primært i ungdomsårene til at dope sig for at kunne præstere mere fysisk

få et udseende som i mine øjne helt fejlagtigt opfattes som ideelt dette ændrede udseende er resultatet på kortere sigt men de katastrofale konsekvenser for krop og helbred kendes først efter nogen tid og når skaden er sket og de skader er alvorlige for den enkelte er det sygdomme som kan være livstruende og for samfundet har det endvidere store økonomiske omkostninger

til at fremsætte dette forslag som vi behandler nu om en øget strafferamme fra to til seks år skyldes det at der gennem årene er set en øget omsætning og lettere tilgængelighed til at købe dopingmidler

og der sker en øget kommunikation på nettet om hvorledes visse stoffer virker hvordan de bruges samt hvor man får fat i disse præstationsfremmende midler desværre har politiet ikke på nuværende tidspunkt tilstrækkelige muligheder for at intensivere jagten

blive øget mulighed for med en øget strafferamme så vil politiet få bedre redskaber i kampen mod doping udfordringen ligger i at få fat på de kriminelle dopingbagmænd det er her fokus må ligge i første omgang man skal have fat i dem som tjener store summer penge på andres ulykke når straffen og risikoen for at blive opdaget er lille tilfalder

som lovgivere har vi en forpligtelse til at gøre vores bedste for at sikre et samfund uden kriminalitet det gør vi ikke hvis vi ikke yder en større indsats for at komme dopingspøgelset til livs

om såvel elitesportsfolk som motionister der er dopede førstnævnte gruppe har nok fået mest mediebevågenhed da det drejer sig om kendte personer med idolstatus men begge områder er alvorlige og bør angribes alvorligt en øget strafferamme i danmark fra to til seks år vil dermed være ens med den der er i vore nabolande og netop med dopingmidler som jo er en handelsvare er det ikke uvæsentligt om der er en vis ensartethed netop for at undgå at et enkelt land bliver handelssted for ulovlige dopingmidler danmark må ikke ende som et slaraffenland for kriminelle bagmænd der tænker på fortjeneste af ussel mammon og glemmer alt om de menneskelige omkostninger der er forbundet med salget

dette forslag er det ikke en kritik af politiets arbejde men for at udstyre det med yderligere og bedre redskaber for at komme dette monster til livs vi må ikke glemme at vi generelt opfordrer vore børn og unge til at leve et aktivt liv med sund kost og motion og så skal det ikke ende med at de kommer i miljøer der er inficeret af dopingmidler og mennesker som har et helt unaturligt forhold til egen krop og fysisk præstation og et skønhedsideal der er helt ude af proportioner jeg håber derfor at ministeren for sundhed og forebyggelse som sidder her i dag netop vil tænke sundhed og forebyggelse

glæden af at være en del af en sund idrætsverden og selv har børn der kommer i foreninger og ser deres glæde ved samvær og motion nogle som breddeidrætsudøvere andre som eliteudøvere er det vigtigt at de ikke en dag udsættes for fristelser som de ikke ved hvordan de skal håndtere vi ved at man i de unge år netop er mere modtagelig og er man først fanget i det beskidte dopingnet

som på så mange områder i samfundet hvor vi taler om at beskytte

vi netop på dette område ser vigtigheden af at vi beskytter vore børn det gør vi bedst ved at få fat i

det samme og som distribuerer og informerer om brug af dopingmidler det tror vi bedst kan ske ved at øge strafferammen fra to til seks år og det håber vi selvfølgelig at folketingets partier er enige med os i jeg kan høre at

tilkendegivelser og derfor kunne det måske ende med at vi i sundhedsudvalget hvor

få lavet en beretning på området justitsministeren har jo i dag været fremme med en melding om at der skal ændres på strafferammen dette er positivt men igen som jeg sagde før i et spørgsmål til

er det jo lidt pudsigt at den melding kommer lige i dag

fra dansk folkeparti og konservative behandles sundhedsministeren afviste så sent som i november to

i marts to tusind og tolv var tre ministre i samråd i kulturudvalget hvor det blev afslået at ændre på strafferammen primært på baggrund af udtalelser fra rigsadvokaten men jeg håber selvfølgelig nu at der er en overensstemmelse og enighed mellem ministrene og at det også giver enighed blandt ordførerne for det skylder vi sporten

at dopingmisbrug

børn og unges ve og vel og i forhold til hvad det er for en verden vi skaber

sige at der er nogle samfundsøkonomiske konsekvenser af det her tænker jeg selvfølgelig især på at

hvis vi står med nogle unge voksne mennesker som efter nogle år med doping lige pludselig er

meget meget syge så ved at det også koster samfundet noget

an på hvor mange det så drejer sig om men den udvikling der har været og de tal vi har set

ni og halvfems til to tusind og ti viser faktisk at der er en meget meget stor stigning i

at det har store samfundsøkonomiske konsekvenser

med at man bygger det på et eller andet at man har nogle tal vi er et ret gennemregistreret samfund vi ved hvad rygning koster vi ved

et beslutningsforslag som også vil have nogle samfundsøkonomiske konsekvenser det vil koste

nogle mennesker i fængsel det vil koste nogle penge for politiet at efterforske det er ressourcer som de kan bruge

at opklare tyverier mord indbrud

har store samfundsøkonomiske konsekvenser at behandle folk på hospitaler på grund af doping

vi kan jo ikke stå her i dag og sige præcis hvilke sygdomme der kommer de næste fem år afledt af doping vi ved

ministeren nævnte en lang remse

behandling fordi de når at dø inden der sker noget og nogle skal ikke have så meget jeg synes

husker på at hvis vi kommer det her til livs

til for eksempel politiets redskaber

området det skal der ikke herske nogen tvivl om

misbruget antager omtrent samme omfang som misbruget af hårde stoffer nemlig cirka fyrretusind personer men hvor stofmisbrugere ofte har en historie

udgangspunktet for dopingbrugere tit et andet faktisk vil der i mange tilfælde være tale om mennesker hvis liv udefra kan fremstå succesfuldt men brug af dopingmidler er ikke omkostningsfrit der kan være en lang række bivirkninger af både fysisk og psykisk art forbundet med doping og mange af bivirkningerne er alvorlige hvis en ung fyr for eksempel tager anabolske steroider for at komme til at ligne en muskelmand risikerer han at ødelægge sin lever sin potens og sin fertilitet misbrug af steroider påvirker psyken negativt og misbrug fører ofte til afhængighed det er med andre ord ingen spøg at bruge dopingmidler men et dybt alvorligt misbrug der kan medføre blivende skader på organerne derfor er vi i radikale venstre meget tilfredse med den indsats regeringen har påbegyndt for at bekæmpe doping det omfatter blandt andet en række initiativer rettet mod

brugerne af dopingmidler i form af øget oplysning særlig rettet mod unge der er også taget initiativ til oprettelse af et særligt register så brugere der formenes adgang til et fitnesscenter på grund af dopingmisbrug ikke bare kan spadsere hen over gaden til det næste fitnesscenter men oplysning og registrering kan ikke gøre det alene handel med ulovlige dopingmidler er en lukrativ forretning i jyllands posten i dag kan man læse at provenuet er fire gange højere end hvis man handler med kokain og mængden af doping i omløb lader til at vokse der er med andre ord nogle der tjener tykt på skruppelløst at

med andre menneskers liv og helbred i danmark har vi lavere strafferammer for at handle med doping end i vore nabolande sverige norge og tyskland det medfører en risiko for at tiltrække kriminelle den lave strafferamme står ikke mål med de konsekvenser doping har og endelig har den lave strafferamme næppe næppe tilstrækkelig afskrækkende virkning på de kriminelle der tjener tykt på handling radikale venstre er derfor enige i behovet for at diskutere en forhøjet strafferamme vi mener dog at der

et grundigt arbejde forud før vi kan beslutte præcis hvor niveauet skal ligge det arbejde udføres bedst af justitsministeren i samarbejde med rigsadvokaten og rigspolitiet

ligesom der skal tages hensyn til hvordan strafferammen skal være i forhold til straffen for andre forhold

at mere straf koster penge hos politiet og i kriminalforsorgen et faktum som man ikke kan beskylde de tidligere regeringspartier for at respektere i deres regeringsperiode endelig bør en forhøjet strafferamme efter gældende praksis indsættes i straffeloven og ikke i en særlovgivning det radikale venstre vil derfor stemme imod b to og tredive uanset at vi er åbne over for at diskutere en forhøjelse af strafferammen for handel med doping og at vi håber at et bredt

flertal i flertal i folketinget vil kunne vedtage en forhøjet strafferamme

at man vil reducere udbredelsen og salget det

det regeringen vil kan ordføreren så uddybe

hvor meget har det reduceret både salget

er der tale om en fuldstændig kold kalkule foretaget af de bagmænd der opererer på det her felt hvor man vurderer risikoen for at blive taget den straf man i givet fald bliver idømt

tro at hvis man opererer i kriminelle

miljøer de opererer jo også over grænser så er det da bedre

at have sin handel til at foregå i danmark hvor strafferammen er lavere end til at foregå i for eksempel sverige og tyskland

et fænomen vi kender fra andre typer af kriminalitet også

strafferammen

at hvis man sætter straffen op og dermed øger risikoen ved at producere

bare medføre at priserne går tilsvarende

risikoen bliver højere så betyder det altså ikke at salget bliver mindre men derimod at priserne stiger fordi risikoen bliver større

at det at man har sat folk i fængsel for den her type forbrydelser har reduceret efterspørgslen eller forbruget men ordføreren kan måske

den diskussion vi har i dag at læse hvor stor udbredelsen af doping er det overraskede mig faktisk det

fra folketingets talerstol og jeg tror vi har en meget meget stor opgave i at påvirke efterspørgslen altså at oplyse herunder om de meget meget alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser der kan være af at dope sig det handler ikke bare om

smart ud i en periode og så ser man mindre smart ud når musklerne forsvinder det kan være fuldstændig ødelæggende for ens liv og helbred der skal vi sætte ind og det er regeringen godt i gang med men jeg synes også at når man ser på en strafferamme på to år så virker det meget meget lavt i forhold til de konsekvenser som brugen af doping har og i øvrigt når vi sammenligner os med andre lande så derfor er vi for at vi arbejder med en forhøjelse af strafferammen også selv om det at forhøje strafferammer ikke er et fuldstændig naturligt redskab i den radikale redskabskasse som vi hiver op ved enhver lejlighed der skal være god grund til det og det mener vi faktisk

nævnt og jeg synes fuldstændig ligesom min kollega herre flemming møller mortensen at ministeren formulerede det

at vi er nået dertil hvor regeringen er parat til at arbejde for det her og at det skal foregå i det rette regi og det er hos justitsministeren at man skal arbejde videre med den her

god fornemmelse af at alle her i folketingssalen synes at doping er et alvorligt samfundsmæssigt problem personligt synes jeg at det

det er trist at der har dannet sig en subkultur hvor man

tilsyneladende er meget risikovillige i forhold til at

lige præcis dopingstoffer det er trist fordi det i virkeligheden handler om

styrketræningsmiljøerne og

accepteret i nogle kredse at bruge doping uden at man tænker på konsekvenserne

sundhedsministeren gav en række eksempler på

i længden skaber afhængighed

en sygelig afhængighed hvor man er sygeligt optaget af hele tiden

det nærmest kan være en parallel til spiseforstyrrelser det

kriminalitet og det der er værre

som den radikale ordfører gjorde opmærksom på

er det her ikke noget lille problem i danmark og det er desværre også et problem som er i vækst og derfor er der selvfølgelig behov for at gøre noget på det her område

mere eller mindre frivillig efterspørgsel fra de unge og der mener jeg også at

i centre og behandlingstilbud og alt

en retspolitik på det her område som går på to ben altså dels at man sørger for at gøre alle

i virkeligheden er med til at udbrede det her dem som tjener tykt på det her

vi ved jo godt at en hel del af det her også

rocker og bandemiljøet og den mere organiserede kriminalitet

tilfreds med at justitsministeren i dag har bebudet at man lige præcis vil sætte ind over for den organiserede og lidt tungere del af dopingområdet nu må vi afvente og se hvordan lovforslaget bliver udformet på den baggrund vil jeg så også sige at jeg ikke kan støtte det her beslutningsforslag jeg synes faktisk at regeringen gør en hel del og der kommer mere i den kommende tid og det synes jeg selvfølgelig er fornuftigt

er uenig i og det er ikke noget forsvar for

kan give mig en eneste reference

mest registrerede samfund i verden

for mig er det ikke økonomien og samfundsøkonomien i det her der er det springende punkt

mennesker i sundhedssystemet selvfølgelig er det også interessant hvis det bliver en

blivende skader som er ret alvorlige og livsindskrænkende så derfor synes jeg at

noget på det her område og jeg må bare sige at sidste gang vi havde den her diskussion hvor det ikke handlede om at justitsministeren ville skærpe straffene for den allergroveste kriminalitet men skærpe straffen for hele spektret så man også ramte den svage misbruger i den anden ende stemte liberal alliance for men sf stemte faktisk

vigtigt at opretholde et pres på den organiserede kriminalitet men også

misbrugeren ude i den anden ende hvor vi skal sætte ind med alle de gode og forebyggende ting og al den hjælp der skal til for

jeg kan bare konstatere at liberal alliance selv har ændret holdning på det her område og det er fair nok men regeringen står

gang på gang står en ordfører på talerstolen og siger at det her koster samfundet en så spørger jeg bare hvad koster det det må man jo vide når man står og siger det jeg går ikke ud

anden rygmarvsargumentation af

blevet sf politik at misbrug skal bekæmpes med hårdere straffe

problemer og nogle risici for nogle og jeg er overhovedet ikke interesseret i økonomien i det her jeg er interesseret i at beskytte den svage part

sælger de her ting til unge mennesker og det ville jeg meget gerne være foruden

der sidder en række kyniske bagmænd og vurderer

så derfor tror jeg faktisk at straffen

sf har flere gange været med til at skærpe straffen

organiseret kriminalitet som meget ofte har et skær af noget nøje planlagt og gennemtænkt der synes vi sådan

efter sigende langt flere som anvender doping eller har erfaringer med at bruge muskelopbyggende stoffer end

femten år siden helt konkret har jeg set tal der viser at

heller ikke nogen tvivl om at konsekvenser det er veldokumenteret og

for mig at se er er skader som som skader på leveren og forhøjet blodtryk

sterilitet og psykiske problemer

måske mindre slemt om end det

det vigtigste mener jeg er at lave

det handler om effektiv forebyggelse og oplysningsarbejde

set også om hjælp til at stoppe et dopingmisbrug hvis man først er

handler også om effektive testordninger på

vi synes det har været rigtig positivt at kulturministeren tidligere på året har været ude med en lang række

bakker vi sådan set op om det aktuelle

det at hæve strafferammen fra to

et teknisk problem som vedrører at

i den her sammenhæng enhedslistens retspolitik bygger på

når det gælder

mener vi godt at hårde straffe kan være et

bruger øgede straffe når det gælder økonomisk kriminalitet som vi lavede en aftale med regeringen om for nogle måneder siden omvendt er det også altid vigtigt

at spørge sig selv om hvorvidt en skærpelse af en straf

det er klogt og brugbart eller om der alene er tale om om symbolpolitik

straffen blev skærpet på det her område var tilbage i to tusind og ni altså for ikke specielt lang tid siden hvor folketinget

og i øvrigt flyttede niveauet for straf hele vejen op altså også

dengang endte det med at vi stemte imod blandt andet fordi vi ikke tror på det at gå efter de små fisk i den her sammenhæng har nogen som helst form

for effekt nu skal de altså også i fængsel

at hæve strafferammen til seks seks år i marts sidste år havde kulturudvalget indkaldt både kulturministeren sundhedsministeren og justitsministeren i et samråd om doping i den forbindelse fik folketinget en redegørelse fra rigsadvokaten som byggede på den aktuelle retspraksis og på erfaringer fra politikredse rigspolitiet og

at man ikke mente at der var behov for at skærpe straffen yderligere for overtrædelse af dopingloven

den vurdering henholdt regeringen sig til dengang jeg kan forstå på

regeringen nu har ændret holdning og

ønsker at diskutere om

regeringen kommer med et lovforslag hvad

for at man har ændret holdning er der sket en ny udvikling siden samrådet i marts som er årsagen til at man har ændret holdning har vi fået ny viden

at vi bør have til rådighed for at kunne tage stilling til det

stiller os selvfølgelig til rådighed for at diskutere det yderligere og ser frem til

jeg har brugt det meste af mit liv i

idrætsverdenen

dyrket elitesport på højt niveau

så sent som for få måneder siden fik jeg faktisk tilkendt en sølvmedalje fordi den konkurrent jeg havde konkurreret mod for otte år siden blev testet positiv for

analysere prøverne på og det viste sig at han havde snydt og i stedet for en bronzemedalje fik jeg så en sølvmedalje men jeg blev altså snydt

burde have fået dengang

altid gjort mig vred jeg hader doping i sport når man træder ind i en idrætsforening træder man ind i et frivilligt fællesskab hvor der er nogle regler som skal overholdes jeg så meget gerne at

for sportens verden gjorde sådan at blev nogen taget for doping så røg

jeg vil også sige at hvis man har nogen tro på at højere straffe for salg af doping på nogen måde vil mindske brugen af doping i

på det niveau får de der snyder ikke doping ude på det illegale marked de får det af læger der udskriver det på recepter i deres hjemlande

og det har vi en af de absolut reneste eliteidrætter i verden er

ikke fordi vi har strenge straffe at vi har meget kontrol

det fordi vi har en kultur i danmark i den danske idrætsverden

overhovedet kan gøre det er en kultur vi har den kultur har man ikke i andre lande og

mere doping der

atletik har vi kun tre tilfælde

som jeg tror fik dem ledt ud i det her

som idrætsmand kan konstatere at mange af de unge mennesker som lader

kunne de sagtens opnå uden brug af kemikalier

de gøre ved at træne smartere spise sundere og så videre det synes jeg

det gør man heldigvis også mange steder

til det sådan lidt fagligt så må vi basere de beslutninger vi tager på en viden vi har om hvad

samfundet og hvad det

sætte folk i fængsel i længere tid i øvrigt

masser af doping i fængsler

anden træningslejr for der ro til at træne og der er rigelig adgang til doping i fængslerne men det

meget sjov men jeg synes altså at man skal afveje hvad det her vil komme til at koste samfundet af øget politiindsats

sundhedsvæsenet at behandle folk for det her

jeg vil gerne understrege

at en gennemsnitlig misbruger af de her stoffer i danmark temmelig sikkert er sundere end gennemsnitsdanskeren og det skyldes at dem der bruger de her stoffer er folk der træner meget og spiser sundt de vil gerne se ud på en bestemt måde

og det er meget meget usundt men gennemsnitligt set

sundere end den gennemsnitlige kartoffeldansker der sidder hjemme i sofaen og ser fjernsyn spiser chips og er

kunnet finde nogen tal for det undrer mig at der står en masse ordførere heroppe og siger at det koster sundhedsvæsenet en hel masse uden at de ved noget som helst om det man skal huske på at hvis vi skal bruge flere ressourcer på politi for at bekæmpe det her

de ressourcer ikke bruges på andre ting de kan ikke bruges

ikke er blevet syge fordi de har taget nogle stoffer de ikke burde tage jeg synes i højere grad

bruge ressourcerne på de mennesker der uforskyldt har fået sygdomme i stedet for at bruge

også fint nok og lidt mindre om motionsniveauet motionsniveauet er dér hvor vi

set alle sammen starter det er også dér vores børn starter

så vi er sikre på at de i generationer frem kan komme ud i foreningerne og

at have den gode kost have de gode vaner

bliver stillet ufattelig firkantet op af ordføreren

de spørgsmål der er blevet stillet til flere af os ordførere kan man gøre alt op i

men når jeg sender mine børn ud i en idrætsforening og når andre sender deres børn ud i idrætsforeninger så kan de være ganske trygge ved at der ikke er doping derude

jo netop ikke i idrætsmiljøet ude i foreningerne

doping er i danmark er i motionscenteret det er i motionsmiljøet og det er centreret omkring bodybuilding og vægttræning det er der der er doping det er altså i de færreste fodboldklubber atletikklubber og andre steder

man får meget meget svært ved det er meget meget trygt at sende sine børn til idræt i foreningsdanmark det må jeg bare konstatere at det er så siger

kan man gøre alting op i økonomi nej det kan man ikke men det spiller trods alt en rolle når vi vælger at bruge nogle penge herinde så må man forholde sig til at

område hvor det er vigtigt at vi prioriterer og vi også må finde nogle

udtrykket vores børn

derfor jeg bruger udtrykket jeg har to børn og når jeg sender dem af sted skal det også

i det almindelige foreningsliv er de nu måske lidt mere

massive problemer så det er altså at nedgøre problemstillingen

andre steder end lige i elitesporten

den holdning der er vi har nogle tal som jeg også nævnte tidligere

der brugte muskelopbyggende stoffer en befolkningsundersøgelse i to tusind og ti var der fireogfyrretusind mennesker

beslutningsforslag handler om at bekæmpe doping ved at skærpe straffen for doping

kommet en stigning i brugen af doping det er ganske korrekt og det bryder jeg mig heller ikke om jeg kan forstå at man skærpede straffen i to tusind og ni

mig at så er det måske ikke den her vej vi skal gå

beslutningsforslag om at skærpe straffen for at nedbringe dopingmisbruget

tilbage i tiden og siger at vi skærpede straffene for nogle år siden men at

med at bevæge os ned af den samme vej jeg synes det er et rimelig rationelt spørgsmål

liberal alliance vil forsvare doping og så siger ordføreren samtidig at det

jeg kan kun gisne om hvad det er der rører sig i liberal alliance på det her punkt jeg ved at man

generelt i alle sammenhænge blot vil afregulere altså samfundet bliver fantastisk set med liberal

hvis bare vi afregulerer alt jeg vil gerne spørge herre joachim b olsen om liberal alliance vedkender sig

vedkender liberal alliance sig at det er et problem for de titusindvis af unge og at det også har nogle meget negative konsekvenser i forhold

legitimt spørgsmål at stille vi ved hvad alkoholmisbrug koster

vil måske give mig et svar nu så kan vi få en reel debat så kan vi sige ok

så kan vi jo veje tingene op mod hinanden og sige er der en idé i

det være at vi skulle bruge pengene på kræftbehandling på at behandle syge

jeg vil bare hellere bruge de ressourcer vi har på folk der uforskyldt er blevet syge

liberal alliance anser doping for at være et problem for de titusindvis af især unge mænd som doper sig som bliver fysisk syge som bliver mentalt syge

anti doping danmark danmarks idræts forbund

dgi alle de store idrætsorganisationer i danmark også de private organisationer som har motionsdoping i fitnesscentrene har for en stor dels vedkommende bakket op om en øget indsats mod doping og

jeg skal bare endnu en gang spørge herre joachim b olsen om ordføreren og liberal alliance vil være med til at bakke op om

liberal alliance går i den modsatte retning så synes jeg det skal udstilles højt og tydeligt

hvis det forholder sig sådan at der går fyrretusind danskere rundt som er psykisk syge og er fysisk skadet for livet fordi de har taget doping så er det et problem det eneste

bare gerne se det dokumenteret så vi kan få en saglig diskussion

få et eneste tal ikke et eneste

hvor meget alkoholmisbrug koster det kan vi diskutere vi ved hvor meget rygning koster det kan vi

sundhedsproblem

bare gerne bede om dokumentation så vi kan få en diskussion på et sagligt grundlag undskyld jeg ved godt det er for meget

det er noget af en eklatant kovending skabt på

deadline var i dag hvor vi skulle behandle det her beslutningsforslag

processer bliver forceret og skubbet i forhold til forskellige

er ok der er kommet alle mulige forklaringer på hvorfor man har villet skifte holdning og på de signaler der er

realiteten er jo den at man har skiftet holdning fordi

fordi man var blevet klogere og fordi

realiteten den at det er et stort samfundsmæssigt problem at doping accelererer som det gør

gangstere bander rundtomkring i verden lukrerer på det her der er sidekriminalitet og forskellige undersøgelser dokumenterede bla

den internationale handel med doping

næsten tilsvarende niveau det er kriminelle bander

som bruger de indtægter de har der til andre kriminelle aktiviteter den kriminalitet vil vi godt

politiet kan få nogle bedre efterforskningsmetoder når man hæver strafferammen fra to til seks år så er der den helt konkrete effekt af det at man for

der er også samfundsøkonomi i det her for hele formålet er at vi skal have færre

at bruge doping og det er en helt bred palet af initiativer man så skal tage

det er kontrol det er bedre

om udøvere bruger hvad enten det er motionsudøvere eller

for jo mindre doping vi får ind i danmark jo mindre doping er der at

spørgsmål om at vi vil ramme den kriminelle åre der er hos banderne

på de to år der er gået det er et stigende økonomisk problem

beslaglagde danske dopingjægere otte nye dopingstoffer

dopingstofferne giver leverskader de giver blodpropper de giver mentale styrelser og et væld af andre sygdomme vi kan også konstatere at de fire mest brugte dopingpræparater er anabole steroider

så derfor

arbejde for at der bliver et konkret godt lovforslag ud af

den kriminalitet vil vi gerne stoppe med det her

til at stoppe kriminalitet med og

andre hårde stoffer med strengere straffe hvor meget er forbruget faldet

takt med at man har øget

konfiskeret meget hård narko meget hash og meget kat

alle de stoffer

slipper man for den pine i form af

om to hundrede og fem og fyrre millioner enheder

konfiskeret og taget af danske myndigheder det er jo enheder som var på vej til danske forbrugere hvad enten det

ordføreren er meget vidende på det område og ved udmærket godt at omfanget af doping i dansk eliteidræt er noget af det mindste i hele verden det synes jeg lige ordføreren skylder at pointere når han

er blevet beslaglagt en masse doping

man godt glæde sig over men ordføreren som har god indsigt i hvordan et marked fungerer ved godt at det er efterspørgslen der er problemet

og forbruget er jo ikke faldet

erkende den helt basale markedsmekanisme og vil ordføreren ikke godt erkende at når man ser på udviklingen af forbruget af stoffer i europa og usa

der tyder på at hårdere straffe

at bruge dopingmedikamenter at man kan dø af det at man kan blive invalideret for livstid og få varige skader derfor er det også vigtigt

det er der lovgivning for internt også i idrættens verden det vi griber ind over for her er smuglingen og salget af dopingstofferne og det er den organiserede kriminalitet vi vil til livs med det her forslag og der mener vi